lovforslag nummer

hundrede og fire og halvfjerds

lovforslag nummer l en hundrede og seks og halvfjerds

og kim christiansen

efter min mening en helt unødvendig og umådelig tåbelig handling men samtidig vil

sige at jeg udmærket forstår interessen for blasfemiparagraffen det er

og regeringens synspunkt er selvfølgelig at loven gælder indtil andet er vedtaget

til det konkrete spørgsmål kan jeg oplyse at det at bortskaffe et eksemplar af eksempelvis koranen eller bibelen ikke i sig selv udgør en overtrædelse af straffelovens § en hundrede og fyrre om blasfemi det handler om måden man gør det på for at overtræde blasfemiparagraffen skal der være et groft element af spot eller forhånelse og det skal ske offentligt det er derfor på ingen måde nærmest umuligt at bortskaffe et eksemplar af eksempelvis koranen

i kakkelovnen en dag hvor der ikke

der er intet til hinder for at man smider koraner og bibler i skraldespanden på genbrugspladsen i brændeovnen på havegrillen alle de steder man næsten

hvis man har lyst til at brænde bibler koraner eller hvad ved

og filme det så tror jeg ikke det er fordi man skal af med en bog enhver skal jo kunne rydde op på sin reol og køre på genbrugspladsen eller smide affald ud

nok fordi man vil bruge det i en politisk sammenhæng så kan man synes det er dumt eller eller ej men

man må skille sig af med alle de bibler og koraner man vil på næsten alle tænkelige måder det må bare ikke ske som et led i spot eller forhånelse det vil sige at hvis man står med sit kamera

brænder en koran af så gør man det nok ikke fordi man vil af med koranen så gør man det sikkert fordi man vil af med et politisk budskab

et uagtsomt trafikdrab også kan dække over sager hvor mindre fejl fra chaufførens side lige pludselig får nogle meget store konsekvenser for eksempel at

det er i sagens natur dybt tragisk vi skal derfor holde os for øje at der kan være mange ofre i disse sager det centrale er naturligvis

hvor trafikdrabet er resultatet af en mindre fejl er realiteten at begivenheden også er dybt traumatiserende for chaufføren det er straffelovens § to hundrede og en og fyrre om uagtsomt manddrab som er den bestemmelse vi taler om her i dag er strafferammen for uagtsomt manddrab

når vi kigger på strafniveauet for uagtsomt manddrab i forbindelse med for eksempel vanvidskørsel spirituskørsel narkokørsel er det forudsat at straffen som udgangspunkt fastsættes til fængsel i seksten til atten måneder straffen kan så

tidligere er straffet for spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel jeg synes derfor at vi har de strafferammer og de strafniveauer som vi skal have på nuværende tidspunkt men det her vil jo altid være genstand for debat det

vil jo altid være noget

eller forsømmelser

og hvor folk står tilbage hvis man kigger på en stribe sager her inden for de seneste år

det også mit indtryk at der gives nogle meget meget lave straffe

at vi får undersøgt om vi skal have det strafniveau hævet og om der skal gøres noget

helt åben for at der er den her skelnen mellem

stilling til at der altså er en stribe sager hvor der er givet meget lave straffe og hvor man jo også kunne kigge på andet end fængsel

kigge på om der var mulighed for at tage førerbeviset fra den person der havde gjort det så man sikrede sig at det ikke skete igen i hvert fald ikke med

set en bred vifte af områder hvor man kan sætte ind og det synes jeg er er meget væsentligt at vi forholder os til

nu vil ministeren ikke gøre noget ved strafferammerne det må jeg så leve med er

regeringens politik men vil man sætte ind på andre områder vil man kigge på andre muligheder

jeg så må henvise til fordi alle de initiativer der være i den sammenhæng

se hvor det lige er vi skal sætte ind med den strafferamme

til otte år det år det kræver nok også at det er noget af

og det tror jeg selvsagt den kommer til at gøre

politikere forholder os til om det er ret og rimeligt og om vi synes at noget skal være anderledes

så kan vi jo tage det møde det synes jeg da vi skal se at få gjort allerhelst inden sommerferien så vi kan nå at reagere

derfor blev der med den nye indsamlingslov oprettet et uafhængigt nævn indsamlingsnævnet indsamlingsnævnet der varetager tilsynet med at indsamlinger foretages i overensstemmelse med loven har et bredt overblik over

i i praksis til sommer har indsamlingsloven været i kraft i tre år og indsamlingsnævnet har oplyst at nævnet i den anledning vil foretage en samlet evaluering af indsamlingsloven nævnet forventer at evalueringen

justitsministeriet umiddelbart efter sommerferien jeg ser frem til at modtage indsamlingsnævnets evaluering og når den foreligger

betyder jo at der har været en stribe sager hvor meget tvivlsomme organisationer har samlet penge ind fra folk der i allerbedste mening

villet sponsorere

eller noget der i hvert fald på papiret har lydt som om det var vældig fornuftigt

det vist sig at pengene i hvert fald ikke er havnet der hvor

har sponsoreret har ønsket at de

skulle ende de er snarere blevet brugt på alle mulige andre ting det

hvis danskernes tillid til den her form for organisation eller til den her

rigtig mange organisationer der har de bedste hensigter og samler penge ind for danskerne til alverdens gode formål derfor synes synes jeg det er et problem at der tilsyneladende er et hul

hvis man følger med i pressen finde ud af at der også er et flertal i folketinget som synes at det her

har socialdemokratiet alternativet enhedslisten sf og mit eget parti dansk folkeparti jo også ytret vores skepsis over for den måde reglerne er strikket sammen på

for noget tid siden var der så også en journalist der ringede til min gode kollega fra venstre

preben bang henriksen der siger at det vil være som at sparke en åben dør ind for der ser ud til at være et gevaldigt hul som han siger som giver anledning til revision af loven så egentlig vil jeg bare spørge nu siger ministeren at der

kommer kommer en evaluering til sommer som regeringen vil få oversendt umiddelbart efter

er uenig i at der er nogle sager her vi skal have gjort noget ved

ned og laver en lovændring på noget

en regeringsproces og en forhandling i gang så

vi kan få gjort noget ved det her engang

folk der er radikaliseret og ønsker at rejse til andre lande og derfor synes jeg

et spørgsmål om hvor lang tid vi skal vente på at få lov til at lappe det hul så jeg ville egentlig høre ministeren er det ikke en god idé at fremskynde den evaluering og sige til indsamlingsnævnet at den har vi altså brug for bliver sat i gang noget hurtigere

eventuelt vil kunne behandle nye regler

lappe båden og så måske være at den skal lakeres på ny nu er jeg ikke så meget inde i bådterminologier men

at vi har samlet det ét sted i stedet for i de enkelte politikredse altså at vi ligesom har et fokus på det

nu har været sommer og vi kommer tilbage friske og fyldte af energi og der ligger en rapport

så ved vi jo at der er et behov for olie og gas i europa i de kommende år og derfor er det bedre for dansk samfundsøkonomi at vi får vores fælles ressourcer op end at det er andre og måske mere ustabile lande der er leverandører til det

i øjeblikket ikke er nogen rettighedshavere til det område hvor feltet ligger det betyder at der ikke er nogen kendte investeringsplaner for feltet

det er dog sådan at energistyrelsen forventer

svaneforekomsten vil indgå i den kommende ottende udbudsrunde

en del af nordsøaftalen skal være i produktion inden udgangen af to tusind og seks og tyve med den tid

det tager at bygge et olie

er det ikke sandsynligt at svaneforekomsten vil være i produktion

indebære en skatterabat til dansk undergrunds consortium hvor ap møller mærsk

lige skal have en bemærkning med på vejen for vi snakker

fem og tyve det er ni år

million kroner om året hvis vi snakker ap møller mærsk

man må jo spørge sig selv er det virkelig den skatterabat som har været nødvendig for at at gasudvindingen kunne fortsætte

bygger på en meget favorabel aftale fra to tusind og tre baseret på en pris for en tønde olie på to og tyve dollar stigende til seks og tredive dollar

at selskaberne i dansk undergrunds consortium har tjent mange

milliarder efter skat end det oprindelig var forudsat vi kan jo også se at skatten er lavere end i norge men for at vende tilbage til

ny skatterabat som kommer oven i skatter der i forvejen er meget lave og i forhold til svanefeltet er det muligvis ikke relevant fordi det kan være svært at få produktionen i gang men hvis der kommer en øget brug af skattefradraget

at staten er den der er den største gevinstmodtager hvis der kommer olie og naturgas op af nordsøen for vi får over halvfjerds procent af overskuddet med olie og gasproduktionen så jo mere overskud der er jo bedre er det

jo bedre er det for statskassen i forhold til spørgsmålet om hvad

kommer andre investeringer jeg håber at nogle af de rettighedshavere der allerede har rettigheder i nordsøen vil vælge at benytte sig af det til

hvis olieprisen bliver det som enhedslisten har forudsat

vil olieselskaberne betale hver en skattekrone de har fået i rabat tilbage

den her skatterabat som nu er kommet på bordet om det er fire

ministeren fremførte kommer an på hvordan

at hvis der kommer et yderligere brug af fradrag for eksempel

vil der være en meromkostning og hvem

grund til at mudre billedet med forkerte oplysninger der er kun ét tal og det tal står klart i den aftale der er indgået sagen er jo at vi har et ønske om at flest mulige selskaber måtte vælge at investere i nordsøen

det og bliver oliepriserne det som enhedslisten har

bliver alle skatterabatter betalt tilbage af selskaberne selv og derfor er det en god og stærk aftale

en meget større regning for danskerne end det ellers ville

erhvervslivet der betaler men statslige investeringsfonde og deres afkast er altså også skatteyderkroner der

det er altså ikke erhvervsstøtte det er danskernes penge og det er altså skatteyderkroner der på den måde betaler for i hvert fald halvdelen af det her så det vi spørger til er

er det sådan at der er en meget større regning når det kommer til stykket

end det man har fortalt danskerne kan kan vi risikere det og hvad vurderer ministeren er omfanget i så fald af den ekstraregning

efter to tusind og fem og tyve begynder der at komme nogle afskrivninger der vender modsat og det

man har fået afskrivninger så skattebetalingen bliver højere end ellers jeg har et klart ønske med den her aftale

vi får styrket den olie og gasindustri der er i esbjerg at vi får styrket muligheden for at vi får hentet mest muligt af samfundets ressourcer op af nordsøen

i spil til gavn for vores velfærd for muligheder for at få et bedre samfund og en lavere skat og gerne begge dele samtidig

potentiale ude i nordsøen og derfor er det at den her aftale

om andre selskaber kommer med og byder sig ind

aftale der er stærk nok til at den også rummer at flere selskaber kan være med

mulighed for i nævneværdig grad at komme ind i den produktionsrækkefølge der er her fordi det netop skal være investeringer der skal være i produktion inden udgangen af to tusind

områderne uden for for eneretsområdet

det samlet set kan komme til at koste at man laver de her nye meget favorable skattefradrag det

er mit spørgsmål ligger der et beløb og i så fald hvem skal betale regningen hvor skal pengene komme fra ligger der

vi tjener over halvfjerds procent af overskuddet af det der kommer

af nordsøen det er der gennem skatter selskabsskatter og alt mulig andet og vores ejerandel i i nordsøfonden al mulig interesse i at vi gør

vi ved i givet fald ikke hvad vi skulle regne på vi har lavet modellen sådan at den er åben og jeg har en interesse i at flere selskaber måtte ønske at investere i den danske del af nordsøen

med til at styrke vores muligheder for at få

undergrunds consortium er det sådan det skal forstås det

fremgår af det der bliver sagt at regningen for det her kan blive meget større og så er mit spørgsmål bare hvem skal så betale for den her skatterabat som kommer oven i skatter

hvor svanefeltet ligger udenfor så vi har ikke forhandlet

som de ikke har en bevilling til det giver sig selv hvis der er andre selskaber der vælger at benytte sig af ordningen her så vil jeg vurdere at det giver et samfundsmæssigt plus også et statskassemæssigt plus fordi jo mere der bliver produceret jo

pumpet op jo større bliver den del som staten får

omkring netop olie og gasindustrien og den store eksport som vi har fået på baggrund af vores viden om hvordan vi henter

af en meget svær undergrund som der er i den danske del af nordsøen

styrkes med aftalen her så jeg er

aftalen jeg synes den er rigtig rigtig god og jeg gør mig ikke som det hedder i spørgsmålet nogle overvejelser

at ændre

for felterne uden for eneretsområdet det som vi har lavet her er en generel

kan man i en periode få et forhøjet fradrag

en forhøjet afskrivning

et forhøjet fradrag på kulbrinten vil gøre at det er mere attraktivt men igen hvis det er attraktivt for nogle at investere yderligere end det der allerede er investeret for dermed at producere noget mere så vil den største gevinstmodtager i

over halvfjerds procent af det overskud der kommer

at vi producerer noget mere der blev sagt at vi skulle deles om den grønne omstilling

altså jeg er varm tilhænger af at vi laver en grøn omstilling i danmark men uanset hvor hurtigt man måtte ønske sig

det være sådan at der i europa vil være en efterspørgsel

i en del år fremadrettet og jeg tror endda også man kunne sige i lang tid efter at den nuværende eneretsbevilling udløber

den olie og gas der produceres i danmark

vi kan sælge den til andre lande og gøre os mindre afhængige

ministeren selv har brugt i debatten i dag altså jeg var til

generalforsamling i a p møller mærsk i går

jo se at den koncern udbetaler udbytte til sine aktionærer på tre

man har at gøre med en tilsyneladende meget nødlidende nødlidende virksomhed som har brug for at skatteborgerne kommer og betaler en ny rabat for at hive olie op af nordsøen når man så samtidig inden for en uge sender et udbytte af sted til

tre milliard kroner det synes jeg udstiller hele absurditeten i

vi ved at beskatningen er lavere i norge vi ved at forudsætningen for den aftale der blev indgået i to tusind og tre er en pris for en tønde olie som er væsentlig lavere end det den har vist

vi ved at det miljøøkonomiske råd der kom med deres årlige rapport den otteogtyvende februar siger at skatten er for lav at skatten burde sættes op og at det ikke giver mening at give statsstøtte til at hive sort energi op når man kunne bruge pengene på

fremme af grøn energi vedvarende energi så forudsætningen om at det her ikke kunne

interessen omkring hejrefeltet jo relevant i den her sammenhæng fordi dong

skattefradrag på over tyve milliard

ministeren ikke har nogen planer om at ændre skattelovgivningen så

at jeg nogen sinde har påstået at hvis ikke vi lavede

er om tyrafeltet bliver fuldt genopbygget eller delvis genopbygget hvad betyder

en interesse i at sikre at vi får mest muligt ind til den danske stat samtidig med det med til at understøtte en

i esbjerg som skaber rigtig mange arbejdspladser i hele det sydvestjyske område det er ikke sådan at a p møller mærsk er nødlidende det tror jeg aldrig man har hørt hverken mig eller andre fra

man laver en skattemodel der gør at de er interesseret i at lave den fulde genopbygning ikke bare mærsk men også shell og chevron som er de to andre store

mærsks andel af det her hvis vi tager udgangspunkt i de fem milliard

fordelt over ni år

i den sammenhæng må man da sige at den her skatterabat er utrolig lille i forhold til at man lige udbetalte et udbytte på tre milliard

lavet en aftale der sikrer en fuld genopbygning af tyrafeltet

lavet en aftale der sikrer at vi har mulighed for at hente de forekomster som vi ved er i

til gavn for fællesskabet alternativet til det her

til hvad vi har mulighed for at skabe af arbejdspladser i danmark og det være rigtig kede af

glad for at det er et relativt lille millionbeløb

lidt og som jeg tror mange danskere måske sidder og tænker lidt over

er altså det her med at man i så mange år har

i nordsøen altså at man har haft en en beskatning der

derfor er det selvfølgelig lidt mærkeligt når så et af de selskaber som har nydt rigtig godt af de her meget meget favorable skattevilkår

installationer derude der må i altså komme og bede skatteyderne om nogle flere penge det

som i byggede et togfondsprojekt på

tilbage inden to tusind og en og tredive

det er sådan at når olieprisen stiger og passerer en grænse på henholdsvis fem og halvfjerds dollar og fem og firs dollar per tønde

en tilbagebetaling fra de selskaber der har fået en skattefordel så

hvis man tror på de tal som i lagde til grund

grund i regeringens økonomiske redegørelse fra december måned

samtidig med at vi får større værdier og flere arbejdspladser

det er derfor det kan virke mærkeligt at de selskaber der så har fået lov til at få den rigtig gode

spare op til at foretage den nødvendige renovering

ministerens opfattelse at hvis ap møller mærsk

som vi er enige om så vil det olieselskaberne vil betale den kortsigtede skatterabat tilbage inden to tusind og en og tredive derfra vil det være en ren overskudsforretning for samfundet at vi har fået mere investering i nordsøen og

flere gasforekomster aktiveret det er supergodt for den industriklynge vi har i forhold til spørgsmålet

ikke noget på lovgivningen vi ændrer ikke noget på muligheden for at fratrække et eventuelt underskud fra hejrefeltet i andre selskaber

med hjem i dag tak for det svar i forhold til spørgsmålet om om det er en lille rabat eller en stor rabat er det jo bevares fem milliard

brugt på flere sygeplejersker på hospitalerne flere pædagoger i børnehaverne men det er jo netop en unødvendig rabat

absurd at man har givet en skatterabat oven i skatter der

det selskaberne havde lavet uden en aftale eller en fuld udbygning som man laver med aftalen seks og tyve milliard kroner ekstra i statskassen i de kommende år betyder en stor forskel i vores mulighed for at bygge et samfund op hvor vi har gode velfærdsydelser hvor vi har gode tilbud til borgerne

at vi har en lav skat det er jeg glad for og derfor er det en god aftale

alle her i folketinget kan blive enige om at hvert eneste selvmordsforsøg selvfølgelig

et for meget når det er sagt er det altså også desværre en kendsgerning at de mennesker der kommer her til danmark som asylansøgere både kan lide af depressioner traumer og andre psykiske lidelser og også

udfordringer når de så netop kommer til danmark derfor

er det også sådan at alle asylansøgere som kommer til danmark

screening eller de tilbydes det

af gode grunde ikke tvinge asylansøgere til at gennemgå en sådan medicinsk screening men hvis en asylansøger vælger ikke at tage imod screeningen i modtagefasen tilbydes man screeningen igen når man er blevet indkvarteret på et opholdscenter derudover

har alle asylansøgere adgang til akutte

være med til at sikre at asylansøgere ikke udgør en fare for sig selv eller for andre

også sådan at det det bliver sådan at

bliver screenet af røde kors

psykologenhed

er det sådan at i de opgørelser der er over selvmordsforsøg og også selvmordsadfærd

i den artikel som der bliver henvist til her

man se at antallet af selvmordsforsøg og selvmordsadfærd varierer ganske betydeligt fra kvartal til kvartal men også fra år til år det kan derfor være meget svært

tale om en entydig tendens men jeg vil gerne understrege at for mig er det helt essentielt at ethvert selvmordsforsøg selvfølgelig er et for meget

og at vi derfor også alle

tre og tredive tilfælde af selvmordsforsøg

havde samråd med ministeren nævnte

men ministeren problematiserede også dengang at

antallet var svingende og at indberetningen

er screeningen der går galt eller eller registreringen

har nogle nye redskaber til at kunne reducere det her antal så vi fremadrettet ikke skal have

der er nogen i folketinget som ikke tager den her problemstilling alvorligt det tror

det her område meget nøje men for mig er det

på asylcentrene har de rigtige redskaber og det mener jeg

og de gør et enormt stort stykke arbejde vi kan hurtigt komme ind i et kvartal hvor der

selvmordsforsøg og det håber jeg selvfølgelig

udviser den her adfærd det håber vi jo alle sammen på men det må bare ikke være et spørgsmål om statistikker og tal det

om om operatørerne har de redskaber der skal til og om de gør noget når sagerne opstår og det mener jeg altså at de både

med antallet der kommer hertil af unge uledsagede

følger pengene også med så det her er ikke et spørgsmål om penge eller ressourcer

psykisk ustabilitet der er forbundet med

når man kommer hertil og hvad man kan have med af psykiske lidelser i bagagen

det er noget vi skal være uhyre opmærksomme på jeg tror ikke man finder et eneste medlem af folketinget der ikke er enige

på konkrete tiltag på de forskellige centre det kan være der skal

kigge nærmere på det eventuelt lave en evaluering af hvordan forholdene er om der er nogle forskellige områder hvor

gøre nogle indsatser hvor man kan blive klogere på det her område

ikke blevet klogere og jeg kan kun konstatere at tallene er stigende og det er et kæmpestort problem at tre og tredive børn

så har ministeren ikke nogen andre redskaber eller

har jeg svært ved at se hvad vi kan gøre mere og igen tallene svinger meget op og ned det kommer helt an på hvem der kommer hertil hvilke psykiske lidelser man må have med men jeg kan sige så meget

og skulle der komme gode forslag til

at forslagene står i kø det eneste vi er enige om er at

helst ikke skal være så højt tallet skal helst

er vi enige om men der mangler ikke penge der mangler ikke ressourcer til det her vil jeg påstå

for den daværende regerings samlede plan i efteråret og der har som spørgeren

jo været en regeringsomdannelse siden da

med et nyt forslag hvor de der var langtidsledige per første december to tusind og seksten kan få

en jobpræmie det er jo et forslag

er vedtaget her i folketingssalen med socialdemokratiske stemmer og det vil

jeg synes det er opmuntrende hvis der er nogle af de personer der var langtidsledige i efteråret

nu er kommet i arbejde der er rigtig mange mennesker der går på arbejde hver dag uden at modtage en jobpræmie og jeg glæder mig over alle der kommer i beskæftigelse uanset om de er en del af ordningen eller ej det er godt for danmark men det er ikke mindst godt for den enkelte jobpræmien er et godt incitament til de langtidsledige der hænger fast i offentlig forsørgelse

har brug for en ekstra gulerod til at komme i beskæftigelse der er rigtig mange gevinster for den enkelte ved at komme i arbejde både økonomiske men ikke mindst

rigtig godt forslag og et så godt forslag at

bredt flertal for forslaget her i folketinget

under behandlingen var lidt svære at blive klog på i forhold til

så var i stand til at finde den nødvendige finansiering men lad det ikke ødelægge

kraft det har vi ikke haft vi kunne sådan set bare

vil så tage det fordi det er et godt forslag

statsministeren sig op og sagde

hvis langtidsledige kom i gang fra den første september

er en dennis larsen der jo rent faktisk kom i gang der og nu følger han sig snydt for han har sådan set bare lyttet til statsministeren han kom i gang i september og

ikke min skyld at at ministeren er her i dag for jeg har ønsket at kalde statsministeren herned han har så ikke lyst til at tage en snak med mig om det og henviser

det var statsministeren der sad for bordenden under

burde svare på det men fair nok han

regeringen hvorfor var det så vigtigt og kan man ikke godt forstå at dennis larsen

gjorde den tidligere statsminister fru helle thorning schmidt akkurat det samme da hun var statsminister så det er helt fornuftigt

og fem og tyve plan som regeringen fremlagde derfor var vi så ikke i stand til at

komme i mål med det som vi havde lagt op til men jeg glæder mig over at vi nu har samlet et flertal og jeg glæder mig også over at der nu er blevet indført en jobpræmie og jeg glæder mig ikke mindst

var grunden til at man ikke fik det igennem i den nye regering efter at der jo ifølge anders samuelsen

fem og tyve plan og derfor kom der så blandt andet en regeringsomdannelse som førte til at regeringen

det her lovforslag som jeg både er glad og stolt over og som jeg også glæder

godt og solidt regeringsgrundlag som jo så betyder at

vi først og fremmest gør en større indsats for at få folk i beskæftigelse og skabe mere vækst og udvikling i danmark alt sammen noget som er til gavn for den enkelte og i den forbindelse glæder jeg mig også over at vi nu har fået vedtaget en jobpræmie som er til gavn for de mennesker der er på passiv overførsel og

de tidligere spørgsmål

jeg glæder mig jo over at der nu er blevet indført en jobpræmie det er lykkes med

opbakning i folketinget at få jobpræmien gennemført

rigtig god idé for det er med til at sikre at dem

en endnu støre tilskyndelse til at blive en del af det

ved festlige lejligheder holder store taler om men som

også valgte at støtte jobpræmien

meget naturligt at vi gør det på denne måde så er jeg nødt til

ministeren gerne vil snakke om at det er rigtig godt

med den her jobpræmie det er vi helt enige om

jeg er bare interesseret i at få at vide

hvor meget kæmpede statsministeren for det han

jeg ved i hvert fald at folketingets formand lytter til det her

derfor kan jeg sende signalet videre

statsministeren var på marienborg da

derfor er det kun statsministeren der kan forklare hvor meget man

ikke svare på men nu har jeg ikke andre at spørge

hvor vigtigt var det for venstre hvor meget gjorde man for at få den her skæringsdato igennem

må sige stop stop stop hvad der måtte ske på marienborg

jeg skal stå og redegøre for jeg redegør for at regeringen har fået vedtaget en en jobpræmie

nølende og efter meget politisk pres valgte at støtte det synes jeg er klogt

så også at leve op til det

en gang imellem siger nemlig at man interesserer sig for at folk får et arbejde

og tyve planen skulle blive gennemført det kun den ikke desværre

skæringsdatoen var fuldstændig ligegyldig for regeringen man kunne lige

for at blive klogere på det det var derfor jeg forsøgte at spørge statsministeren

ikke blevet klogere jeg har ikke fået noget svar på noget som helst selv om jeg godt kunne tænke mig at vide hvad det var der var forhandling

fremtidens samfund og hvordan vi indretter det vi havde håbet at to fem og tyve planen kunne blive vedtaget det kunne den ikke

vi lavede en regeringsomdannelse som så førte til at der kom to andre partier med i regeringen det er jo altid godt at der kommer flere partier med i regeringen hvis det er de rigtige

gerne igen slutte af med at sige heldigvis valgte

set er et rimeligt regelsæt om der er job at få man kan konstatere at andelen som arbejder ved siden af deres kontanthjælp var cirka fem og

højere i september end sidste forår det skyldes jo blandt andet gode konjunkturer men jeg

tvivl om at loftet også spiller ind i den forbindelse

det er vigtigt at sige at vi skal være med til

at dem der kan arbejde bliver i stand til at få et job

og give den enkelte en bedre økonomi

nogle økonomiske fordele både for den enkelte men ikke mindst også for det danske samfund

vi må sige at der er rigtig mange som er på kontanthjælp lad mig sige at antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere i kontanthjælpssystemet er steget med halvfjerds procent fra to tusind og elleve til to tusind og seksten vi kan også se at otte og firs procent af ægtepar hvor begge er i

så vi har altså også at gøre med et meget massivt integrationsproblem som vi synes jeg skylder at gøre noget ved men jeg har så også noteret mig

med det spørgsmål der er stillet her og den diskussion der var i sidste uge at dansk folkeparti

mig som beskæftigelsesminister

tage flere timer for de er vurderet af kommunen til kun

yde fem timer så vil jeg

det så ikke var meningen at der skulle laves en anden handlingsplan end at presse nogle mennesker

fem timer om ugen så skal de jo ikke være meget syge

en time om dagen eller fem timer om ugen jeg ser

og fem og tyve timersreglen og den diskussion der er kommet

det udfald i forhold til den aftale som regeringen har lavet med dansk

de personer som har nedsat arbejdsevne til fem timer

dem ud på den måde her jeg vil hellere have en anden handlingsplan så man enten fik en afklaring af hvad de skulle på arbejdsmarkedet

en behandling som gjorde at de kunne komme videre på arbejdsmarkedet på en eller anden måde

at man bare siger du skal bare finde to

ikke er på passiv overførsel alle har godt af at

en del af arbejdsmarkedet men som jeg siger

kan vi jo konstatere at der er faldet en afgørelse og vel at mærke en afgørelse som dansk

ønsker at diskutere i forhold til den aftale man har indgået med regeringen

der er budskabet fra mig at det gør vi selvfølgelig og jeg

at det at det er noget som

fem og tyve timer for ikke at blive ramt af den her ret hårde nedsættelse af ydelsen men anerkender ministeren så at hvis man bare én uge

hvis man kun kan arbejde fem timer om ugen så har man stort set ingen mulighed for at optjene de to

som er meget syge i en situation de ikke kan reagere på

hvis der ikke er nogen jobmuligheder som jo ikke hænger på træerne når vi taler om fem timer om ugen og derfor må ministeren da også anerkende at

dansk folkeparti reagerer på det og anerkende at det her er

kommunen efter en individuel vurdering siger ja du er

i stand til at levere de timer på arbejdsmarkedet ellers bliver man undtaget og det synes jeg sådan set er et rimeligt regelsæt

synes jeg jo er en del af den politiske debat

er blevet afgjort i ankestyrelsen og en bredere problemstilling i forhold til det her spørgsmål og der synes jeg jo det mest naturlige

gør man selvfølgelig det og det er jo så en diskussion som ikke kommer til at finde sted her

i dag men som kommer til at finde sted i beskæftigelsesministeriet mellem dansk

og regeringen har rigtig mange gode drøftelser og som oftest er det jo også sådan at

det er klogt fordi det er rigtig gode ting

to hundrede og fem og tyve timersreglen kræver vil ministeren give mig ret i det

man skal møde dansk folkeparti ovre i

prøve at se hvad der kommer ud af den diskussion

for optjeningen af skattefri præmie af seniordage så længe seniordagene ikke er finansieret af indbetalinger til lønmodtagernes pensionsordning det skyldes at det i forhold til

om man kan sige at den frihed der afholdes omfattes af begrebet løntimer det er løntimer der giver ret til skattefri præmie

også siden to tusind og tolv fremgået klart af skats

beklage at det svar har været for lang tid undervejs det er der også blevet klaget over til folketingets formand

vil jeg selvfølgelig lægge mig fladt ned og beklage at det har

taget for lang tid at besvare det spørgsmål og at det heller ikke har været muligt at overholde svartiden

som byggede på de her

seniorfridage hvor

ret til to og tredive seniorfridage når den var fuldt indfaset og hvor dagbladet arbejderen

eller en del af den skal man sige derfor synes jeg at det var meget vigtigt at ministeren

man kan sige at afstemningen om det resultat ville komme til at foregå på et fuldt oplyst

åbenbart ikke havde kunnet få det at vide andre steder og vi har også som parti modtaget mange henvendelser om

at det havde været rettidig omhu hvis ministeren havde sørget for at vi havde et svar som minimum inden fire ugersfristens udløb jeg har så fået svaret for et

have at ministeren bekræfter at jeg har opfattet stars svar

hvis man finansierer afholdelsen af seniorfridage med sin pensionsindbetaling

ikke bliver indberettet løntimer med den konsekvens at man vil miste efter mine beregninger to efterlønspræmier hvis man holder alle dagene det kan være at jeg regner forkert men i hvert fald som minimum en efterlønspræmie

vil gerne lige have helt på det rene at jeg har forstået det skriftlige svar rigtigt

af kort tid hvor jeg vil fortælle om hvorfor

svaret rettidigt men uanset hvad hvad

god begrundelse for ikke at svare folketinget til tiden så

finn sørensen spørger om hvor det jo meget klart på side to er forklaret hvad der er op og ned i

det her spørgsmål jeg har stillet at jeg har forstået det rigtigt hvis man bruger af sin pensionsindbetaling

seniorfridage med så vil man

timer til en efterlønspræmie og man vil simpelt hen gå glip af en efterlønspræmie

har jeg prøvet at sætte mig lidt ind i

hvis man skal opnå de fulde to og tredive seniorfridage

retfærdigt at det er sådan at man

mister efterlønspræmie fordi man benytter sig af en overenskomstmæssig ret til at holde

nemlig hvis man nu ligestillede pensionsindbetalingerne med løn så ville man jo have løst det her problem og

kunne afholde seniorfridage ved hjælp af pensionsindbetalingen uden at det giver problemer så hvad skulle der egentlig være i vejen for at man bruger

i mange andre sammenhænge ligestilles pensionsopsparinger og pensionsindbetalinger jo med løn så hvorfor ikke også gøre det i det her tilfælde

beslutningen om at lægge den biblioteksopgave som kvinfo løser i dag ind under det kongelige bibliotek

set ikke at jeg som minister skal stå på mål for et andet partis udtalelser så det vil jeg

kvinfo er en selvejende institution og som sådan må de jo sådan set mene

nogle har måske nogle gange den opfattelse at de

i den sammenhæng for mig at se som ligestillingsminister

er en af styrkerne i forhold til ligestillingen netop

at der er rigtig mange der blander sig i debatten og at der faktisk er mange forskellige stemmer det mener jeg er nyttigt og

gavnligt for ligestillingsdiskussionen for

gennem debatter og gennem dialog

fokus på lige præcis de ligestillingsudfordringer som

der svarer på det og kulturministerens beslutning som jo er meldt ud

at den her biblioteksopgave som kvinfo løser i dag og som altså er en del af kulturministerens ressort

agerer og håndterer forskellige opgaver mener jeg at

igennem kulturministerens opgave at træffe den slags beslutninger som

jeg naturligvis som som kollega i regeringen

og det er hendes holdning jeg siger som ligestillingsminister at jeg sådan set

oplever at det er vigtigt at vi har debatter og dialog om ligestilling om end de nogle gange er lidt skyttegravskrigsagtige og gavner det egentlig ligestillingen i danmark det kan man da med rette sætte fokus på nu har jeg senere i dag fornøjelsen af

skulle have redegørelsesdebatten og der vil ganske givet komme flere spørgsmål

så lad os fortsætte debatten senere i aften når vi når vi får mulighed for det så vi kan uddybe det endnu mere også i forhold til hvad jeg egentlig ser

giver jo personer som har udviklet lungehindekræft efter at

blevet udsat for indirekte eksponering

typisk blevet eksponeret i forbindelse med vask af arbejdstøj og den ordning

for netop at kompensere for at de her personer ikke kan søge erstatning efter arbejdsskadelovgivningen

omfatter den kun ægtefæller samlevere og forældre til asbestarbejdere børn er altså ikke omfatter af ordningen og

uden mulighed for at søge erstatning hvis de udvikler lungehindekræft efter at være blevet udsat

eksponering af asbest der vil jeg sige at hvis der i satspuljekredsen

kommer forslag fra fra nogle af satspuljepartierne om

drøftelse rundt om et satspuljebord

skal indkalde til forhandlinger midt i en

sikre børn af asbestarbejdere som har udviklet den her meget alvorlige sygdom så derfor

socialdemokratiet stillede et spørgsmål til ministeren den syttende januar det er dog det tydeligste signal om at noget skal gøres fra den ene part

altså jeg synes det ville være det absolut mest naturlige at det skal en minister som har hørt at der er noget der opfattes som uretfærdigt og urimeligt netop i en sag hvor kræftens bekæmpelse og vi der forhandlede det dengang

derfor går min kritik af ministeren og vikaren

i stå lyt dog for pokker til det der er blevet sagt og derfor er mit spørgsmål er det her så tydeligt nok til at at der i hvert fald er én part i satspuljekredsen der beder ministeren om at tage initiativ

et skriftligt spørgsmål den syttende januar for to måneder siden var

pulje penge så er det ikke

er man sådan set nødt til at tage i forbindelse med en satspuljeaftale det

sundhedsminister har givet er at hvis man fra socialdemokratisk side

finde midler til at finansiere en udvidelse af ordningen gennem satspuljen

udfordring det er en reel udfordring fordi det går ud over borgere lungehindekræft af den her helt særlige type er meget aggressiv efter fem år er der kun ni

der er i live derfor skal vi jo reagere i forhold til den her kompensation derfor er to måneder spildt i den her sag hvor jeg mener at ministeren virkelig har sovet i timen for pengene er her jo

mere end otte million kroner tilbage i den her pulje og hvis satspuljepartierne blot nikker til at børnene de meget få børn af andenhåndseksponerede der

så kan vi få det i gang i løbet af ganske ganske få uger det her er et spørgsmål om at der er et ministerium

jeg kan godt følge utålmodigheden jeg er heller ikke tonedøv i forhold til det ønske men jeg kan bare ikke forlods begynde at sige fint vi udvider målgruppen

på lige præcis børnene da man lavede den aftale så lad os nu starte med i hvert fald at få svaret fra styrelsen for patientsikkerhed

hvor meget der er brugt af puljen sådan som jeg

har jeg i hvert fald ikke kendskab til hvor stor en andel af de ti million

ud ved årsskiftet men minister

indkalder satspuljeordførerne til en drøftelse eller hvordan mener ministeren at jeg som ordfører skal agere

det er jo normalt ministeren

det er som om der er sket rigtig meget derovre efter at vi har fået vikar afløser og alt muligt andet det er som om det ikke kører så smidigt som vi har været vant til tidligere

er afsat midler træffer en beslutning om at

tilstrækkelige midler det er man nødt til at undersøge

men jeg vil gerne medgive så meget at jeg sådan set synes at det her ikke er en uinteressant sag det er der næppe noget der er

interesserer naturligvis også mig så lad os nu

for at kunne udvide den målgruppe som som spørgeren og

den vikarierende sundhedsminister har en interesse i

i drikkevandet fra veflinge vandværk i to tusind og seksten men derimod foretog en ny prøve som viste et indhold under grænseværdien og er ministeren enig

ledende embedslæge henrik l hansens generelle betragtning om at en kommunalbestyrelse har pligt til

faktisk kræver et bidrag fra

derfor vil jeg forsøge at besvare efter bedste evne i forhold til

kan jeg oplyse at styrelsen for patientsikkerhed har en generel forpligtelse efter sundhedsloven til at rådgive kommuner regioner og statslige myndigheder om

miljømæssige forhold hvis en kommune er i tvivl om hvorvidt forurenet drikkevand kan være sundhedsskadeligt ja så skal styrelsen rådgive om det men det forudsætter naturligvis også at

kontakter styrelsen for patientsikkerhed for

hvor vi kommer ind på miljø og fødevareministerens ressort for det reguleres i lov om vandforsyning altså ikke

står i vandforsyningsloven

har drøftet det med styrelsen for patientsikkerhed

jeg håber man kan tale sammen i regeringen jeg er

ingen tvivl om at vores drikkevand er rigtig vigtigt for os danskere vi stiller høje krav til drikkevandet det skal være rent og de såkaldte grænseværdier for uønskede stoffer

kan også se at

i fyens stiftstidende at man ikke går på kompromis med grænseværdierne man kan ikke gradbøje grænseværdierne

spørgsmålet i dag

i marts to tusind og sytten da avisen skrev sine artikler og altså ikke i to tusind og

jeg mener det er problematisk at man ikke har

jeg kan forstå at det tidligere har været praksis

drøfter lov om vandforsyning med med miljø og fødevareministeren

sådan har jeg fået oplyst at resultaterne fra

den offentliggjorte pressemeddelelse er er offentliggjort

styrelsen for patientsikkerhed

at skrive om det tog man initiativ til et møde

jeg følger gerne op med skriftlige spørgsmål men mener ministeren ikke at man bør orientere

bevillingen altså fjernede fem og tredive

som sr regeringen havde afsat til at styrke forskningen forskningen i sammenhængen mellem uønskede stoffer som vi enten indtager eller som er i vores nærmiljø og

herunder for eksempel at blive gravid så det her er vel et spørgsmål der også

meget velreguleret i vandforsyningsloven

de skal overholdes og det kommer der så til at være

som en del af tilsynet med at kommuner og regioner overholder den lovgivning der særligt gælder for offentlige myndigheder hvis ministeriet bliver opmærksom på at reglerne om kontrol af drikkevand ikke overholdes vil ministeriet selvfølgelig reagere på det i den konkrete sag fremgår det af nordfyns kommunes pressemeddelelse af sekstende marts to tusind og sytten og også af kommunens hjemmeside at man fra kommunens side løbende har været i kontakt med styrelsen for patientsikkerhed om sagen kommunen oplyser på

været i kontakt med embedslægen tilbage i to tusind og tretten og at kommunen har fulgt anbefalingerne det fremgår blandt andet

konklusion er fortsat at du trygt kan drikke vandet fra veflinge vandværk vandet er ikke er sundhedsfarligt citat slut jeg har spurgt miljøstyrelsen som vurderer at der på baggrund af oplysningerne på kommunens hjemmeside ikke er grundlag for at tro at kommunen ikke har levet op til sin tilsynsforpligtelse i forhold til at inddrage sundhedsmyndighederne i sagen det er ulovligt at blande vand fra forskellige boringer for at sikre at

bentazon i drikkevandet holdes under kvalitetskravet det kan i princippet være en langsigtet løsning det afgørende i forhold til overholdelsen af reglerne og ikke mindst i forhold til forbrugerne er at det vand som leveres fra hanerne

og ministeren har selvfølgelig også læst den kommunale redegørelse der ligger på kommunens hjemmeside der bliver nikket

til at man altså ikke kontaktede embedslægen styrelsen for patientsikkerhed i to tusind og seksten da man havde fundet

som jeg refererede til i mit tidligere spørgsmål

ikke som kommune kan lade stå til i

embedslægen skulle have været

den sekstende marts to tusind og sytten så er spørgsmålet så

er tale om flere år

efter dialog med vandværket i to tusind og tretten var blevet enige om ikke at informere om overskridelser

mener ministeren ikke at man altid bør informere embedslægen

man lever op til de praksisser uanset om det er den ene eller den anden institution man orienterer alle har en interesse i at man har viden om de sager der pågår statsforvaltningen skal jo afgøre om den indberetningspligt man har

i vores drikkevand så må tilsynsmyndigheden være forpligtet til at gribe ind og her tænker man på kommunalbestyrelsen mener ministeren så at

statsforvaltningen bør kigge på om de skal gribe ind og gå ind i den her

tror jeg at vi allerede havde gjort det i fællesskab mange som forsøger at begå selvmord

har psykiatriske diagnoser misbrugsproblemer ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og oplever også ensomhed og isolation nogle bliver væltet af skilsmisse fyring eller

på anden vis og så er der en gruppe unge mennesker som af forskellige årsager har svært ved at finde fodfæste her i livet alle de her mennesker skal vi som samfund selvfølgelig tage os af

kan ikke stå her og sige hvordan vi løser den store udfordring vi har med for mange

men jeg tror faktisk på at det vi kan gøre er at værne om vores grundlæggende fællesskaber og

også at værne om vores menneskelige relationer

familien i skolen på arbejdspladsen

de frivillige fællesskaber i foreningslivet at vi bedst forebygger den ekskludering af mennesker som i sidste ende kan føre til selvmord

jeg også glad for at der findes så mange gode frivillige initiativer som eksempelvis livslinien

at der er mange mennesker der er så presset i deres liv at de tyer til

hvor kompleks en problemstilling det er og også redegør for hvor meget der

sat i gang for at komme de her mennesker i møde så mange tak for det jeg tror

her er der altså virkelig tale om nogle mennesker der skal hjælpes

man sådan set ser en ret voldsom stigning

fire gange så mange selvmordsforsøg

har foretaget sig noget i ministeriet for at kortlægge den her særlige nordjyske udfordring der er med det her at der altså er fire gange så mange selvmordsforsøg i nordjylland som der er i region sjælland altså hvad kan det skyldes

altså kan folk simpelt

selvmordsforsøg som et råb om hjælp eller hvad for nogle tanker har ministeren gjort sig

folk på sociale ydelser der er så kradsbørstig at der er nogle der ikke ser nogen anden udvej end at råbe om hjælp

selvmordsforebyggende centre i alle regioner

og seksten blevet afsat fire og tredive million kroner til selvmordsforebyggende initiativer

adressere problemstillingerne også regionalt

men jeg synes da at det er interessant

bedre grundlag for at studere tallene i ministeriet arbejder vi rigtig meget på at blive klogere på de tal

for så igen at bruge data til at forbedre

var hurtige snuptagsløsninger på det her meget

men når man kigger på de rapporter der

stikker det jo ud at der er en overrepræsentation blandt

der synes jeg ministeren skylder at svare

socialpolitik strammer så hårdt til om de svageste grupper at det måske kan være det der presser dem ud

sikker på at det nødvendigvis er yderligere initiativer der skal til for jeg oplever faktisk

en god faglighed til stede til at håndtere det

tror jeg ikke er det rette jeg tror det rette er hele tiden at kigge på hvordan

selvmordsforsøg der heldigvis ikke er forsøg der ender

tale om en gruppe mennesker som

skyldes at vi i forhold til vores sociale system presser folk så hårdt

udfordrede virkelig er pressede

af mange forskellige ting som gør at korthuset vælter

at der indfinder sig et ønske om ikke

set også derfor jeg siger at med de tilbud som der er i dag

data vi kan blive klogere på og jo

jo bedre vil det sådan set være og jeg tror det er vanskeligt sådan

sagsområdet hvor taskforcen blandt andet kommer ind og ser på de overordnede politikker kommer ind og ser på retningslinjer på børnehandicapområdet

tyve konkrete sager i kommunen hvor de blandt andet tjekker op på om sagerne lever op

til regler og praksis

taskforcen nok skal få afdækket styrker og svagheder i sagsbehandlingen i jammerbugt kommune

med en række anbefalinger til hvordan kommunen selv kan udvikle og også kvalitetssikre

får kommunen så tilbud om et udviklingsforløb hvor man får støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en række redskaber kompetenceudvikling sparring og viden og det er et langt sejt

et langt forløb tager cirka to år i alt men til gengæld

det er også min forventning at taskforceforløbet vil medføre et betydeligt løft i kvaliteten

hos kommunen fordi det er erfaringen fra de kommuner som har haft

samarbejde med taskforcen

fortæller at det faglige arbejde omkring sagsbehandlingen er styrket der er lavet konkrete procedurer på en række områder både internt i afdelingen og i forhold til samarbejdet forvaltningerne imellem og som sidegevinst har man også øget medarbejdernes faglige stolthed og fremmet trivslen og fastholdelsen af medarbejderne hvilket egentlig også

det har været rigtig svært at være borger

det lukkede samråd vi havde hvor ministeren var lige så imødekommende i forhold til at det

hænger lidt sammen med at jeg forleden kunne læse i nordjyske stiftstidende

ankestyrelsen til det den nu engang skal bruges til

er jo alt for kompliceret at sagerne

postes frem og tilbage imellem københavn og ankestyrelsesenhederne

derfor vil jeg gerne have ministeren til at forholde sig til

fornuftig tilgang som udvalgsformanden giver til kende

har jeg faktisk en forventning om at man også yder en borgerservice altså at man sikrer at man samtidig leverer en service til borgeren

har et konstruktivt godt og tillidsfuldt

ude lokalt det mener jeg faktisk er en er en rigtig rigtig god opgave

hvilke initiativer kunne ministeren

med henblik på at få alvoren til at gå op

lovgivningen går ud på kombineret med det

at vi skal have god og ordentlig sagsbehandling for borgerne hvilke initiativer kunne ministeren overveje for at sikre at jorden er

rose jammerbugt kommune for lige præcis at tage taskforcen til sig

så vil jeg bare sige at det er positivt at det forløb allerede bliver sat i gang april måned

den ros synes jeg faktisk at jammerbugt kommune skal have det at de hurtigt springer på og siger at de

positivt samarbejde med kommunen så

man får nogle faglige kasketter på og man altså får set på

kan optimere hvordan vi kan forbedre

lovgivningen korrekt eller ej

at forældrenes kritik bunder i en

og på tilfredsstillende vis

kraftigt understreget over for kommunen at de har et ansvar for at rette op på forholdene for familier

har krav på at deres sager bliver behandlet hurtigt professionelt

i jammerbugt kommune og så er det gerne at jeg tilføjer

fordi det vil være nogen skandale hvis man samtidig yder en god

vil medvirke til at sikre det her på den lange bane for taskforcen kommer netop ind og tilbyder en grundig analyse af hele området efterfulgt af en række anbefalinger til hvordan kommunen selv kan udvikle og kvalitetssikre området

kommunen jo også tilbud om et udviklingsforløb hvor man altså får støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen

sparring og viden så er det også vigtigt at huske på at taskforcens opgave jo altså ikke er at træffe afgørelser i enkeltsager formålet med forløbet er at understøtte kommunen i en udviklingsproces

til bedre sagsbehandling og et generelt løft af kvaliteten

borgerne i den grad føler sig trådt på

set henvendelser fra borgere som giver udtryk for at nu kan de næsten ikke mere

føler sig hængt ud og det er ikke mindst på grund af den bemærkning som jeg ikke

ministeren til at forholde sig til før nemlig den der dybe

socialudvalgsformanden går ud og konstaterer at

en sådan behandling af forældrene har simpelt hen den effekt at man føler sig afmægtig i forhold

jo i den situation jeg rigtig gerne vil have at ministeren sikrer at der kommer til at ske nogle hurtige resultater og gerne nogle resultater som kommunikeres ud sådan at det giver et håb for

de rykker ind den ene eftermiddag

gennemgribende omlægning den næste dag det er jo et meget meget langt sejt træk og det kommer til at tage tid men det skulle gerne være den tid værd og den investering værd sådan at sagsbehandlingen

utålmodig men jo ikke mindst de forældre

inden for de to år at få nogle signaler om at nu begynder det

mener man så ikke at man får den korrekte støtte og hjælp

så har man jo en mulighed for at klage men

at det taskforceforløb som nu kommer i gang og som jo også har været i gang i andre kommuner

er de lokale myndigheder der skal klare de lokale sager helt oplagt

stilfærdigt sige til ministeren at der står en forældregruppe

i løbet af forholdsvis kort tid

bare det jeg sådan beder ministeren om at overveje hvilke muligheder har kommunen

smil på læben sige at det kunne være at vi fra regeringens side skulle overveje

særlig orla hav taskforce vi kunne køre ind i sådan en kommune og som så kunne komme ind

sådan at antallet af lærere har været faldende i de senere år mens

halvtredstusind fuldtidslærerstillinger omkring to tusind og ti

at der i samme periode er blevet færre elever i folkeskolen antallet af elever per lærer opgjort på landsplan er således steget men ses der på

er sket en forøgelse af det samlede pædagogiske personale per elev i folkeskolen det er i øvrigt interessant at antallet af offentligt ansatte fylder så meget

i betragtning at den faktiske offentlige beskæftigelse faldt med cirka fem tusind personer mens helle thorning schmidt var statsminister det er afgørende for regeringen at de offentlige midler generelt anvendes mere hensigtsmæssigt

effektiviseringsmuligheder og muligheder for at bruge

er fortsat til stede og de skal selvfølgelig

herunder ved regelforenkling og decentralisering der giver kommuner og skoler bedre styringsmuligheder og større frihed til

jeg er undervisningsminister jeg forholder mig til

en af de allervigtigste ydelser som velfærdsstaten leverer

grundskolen alle børn går i grundskolen de skal have en god skole og det kan man som forældre med al rimelighed

kan ministeren pege på nogle områder hvor

man kan effektivisere sig ud af det kan ministeren komme med

det bliver sådan lidt teoretisk

i hver klasse det er jo en måde at

sender flere børn ind i de samme klasser på nogle større skoler så kan man effektivisere men er det den model

bruger penge på som ikke handler om de professionelle som er ude i skolerne for det er dem der leverer kerneopgaven det er dem der står ude i skolerne pædagogerne lærerne og arbejder med eleverne det er det der er kerneopgaven

ude i en kommune ville jo være at kigge på om man kan bruge pengene bedre i forhold til ting som ikke har med kerneopgaven at gøre

der kan jo være helt store forskelle kommunalt på hvordan

hvor det er der skal spares så vil vi egentlig meget gerne

siger at det ikke er på kerneopgaven som jo er undervisning

og det er sådan at det er sekstentusind ifølge regeringens politik

ministeren bedes forholde sig til regeringens politik med sekstentusind færre ansatte og med en vækst på nul

beskrive præcis hvordan man skal løse den opgave

bruge ressourcerne så jeg vil bare sige som minister at jeg

opgaver som man leverer for skatteborgernes penge

beløb i skat som vi gør i danmark så må man forvente at man kan sætte sine børn i en skole som er af høj kvalitet så det er noget

med de kvalifikationer der skønnes at være behov for selvfølgelig er der en vis sammenhæng mellem bevillingsmæssige ressourcer og god undervisning men

udgiften per elev i de enkelte kommuner varierer med faktor en til to og det skyldes selvfølgelig at der er forskellige rammebetingelser men selv når man tager højde for det er der stadig meget stor forskel på hvor mange penge skolerne bruger og der ses vel at mærke ingen sammenhæng mellem de skoler der bruger flest penge og de skoler der leverer særlig gode resultater det kan tyde på at kvalitet

resultater også er betinget af forældre lærere ledere og elevers engagement og måde at gå til skolen på det engagement vil jeg gerne give mest mulig næring og det skal være ved at finde en god balance mellem ro om folkeskolen så folkeskolereformens forandringer understøttes bedst muligt samtidig med at regeringen løbende vurderer

anerkender ministeren at en vækst i den offentlige sektor på nul procent kommer til at påvirke antallet af folkeskolelærere og pædagoger i folkeskolen jeg synes man løber

hylder det kommunale selvstyre

og det er regeringen som sætter væksten

strammet gevaldigt i forhold til hvad der skal være i forhold til den lige vækst så anerkender ministeren at det vil påvirke antallet af

kunne svare på om der skal være

ansatte færre ansatte hvordan vil ministeren så sikre at der er folkeskolelærere nok og at der er pædagoger nok i folkeskolen til at varetage de opgaver som der kommer til

bedst mulig kvalitet i folkeskolen danske forældre

betaler en meget høj skat set i europæisk sammenhæng en meget høj skat af deres indtægter og de må forvente at

grundskolen over rigtig mange andre ting

vigtigt at man fokuserer på kerneopgaven på undervisningen og på børnene kan ministeren sige noget om hvad

ikke er kerneopgaven hvad er det skolerne og lærerne bruger tid på

ikke også opfinder en hel masse kommunale projekter

det kan godt være meget tungt at gribe derude at

implementeres samtidig med at man måske lægger endnu flere styringsværktøjer eller projekter indover den her diskussion mellem både økonomi og opgaver foregår jo ude i kommunerne

og der er rigtig mange kommuner der er dygtige til at balancere den men det er også en vigtig opgave

det er altså det effektiviseringspotentiale der er ude i kommunerne

hvis der er nogle kommunale opfindelser

skal man skrotte dem og så er der effektiviseringer så der er mulighed for

er det den

skal benytte sit sidste svar til at blive en lille smule mere konkret

deres opgaver hvordan de tilrettelægger deres administrative lag hvordan de samarbejder

der er rigtig mange måder at gøre det på og jeg kan ikke gøre mig til dommer over

men jeg kan sige at

opgaver som kommunerne varetager inden for alle mulige forskellige områder er det min holdning som undervisningsminister at skoleområdet folkeskoleområdet

områder man skal levere en ydelse på som er betalt af borgerne og

er skrevet ud på den her årsplan

der er ikke ret meget tid ud over det til lærerne så nu skal vi slanke den offentlige sektor ministeren siger at der ikke skal være fyringer

som ministeren mener

den opgave med at varetage kerneopgaven den gode undervisning er en prioritering der sker ude i kommunerne og man kan se er mange forskellige måder

alt efter hvilken kommune man befinder sig i

har taget rigtig pænt imod den nationale demenshandlingsplan to tusind og fem og tyve både i socialpædagogernes høringssvar fra efteråret og i deres hvidbog som er offentliggjort efter at

er enedes om en aftale om demensindsatsen socialpædagogerne fremhæver i den netop offentliggjorte hvidbog nødvendigheden af en helhedsorienteret tilgang hvor livet stadig kan leves

det stemmer jo rigtig godt overens med vores fælles værdigrundlag i demenshandlingsplanen som netop er værdighed tryghed indflydelse på eget liv respekt for forskellighed og det levede liv en individuel helhedsorienteret tilgang i behandling pleje og omsorg med udgangspunkt i mennesket bag sygdommen og meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i hverdagen det er værdier som skal fungere som pejlemærker for demensindsatsen i de kommende år

jeg glad for socialpædagogernes hvidbog for jo flere der kan trække i samme retning des bedre mulighed er der for at vi kan få en demensindsats med fokus på mennesket bag sygdommen til gavn for både mennesker med demens og deres

en økonomi man sikrer at kommunerne har til at løfte den her opgave der kom en undersøgelse fra gallup man kunne

viser at der er ja hvordan skal vi sige det pænt et meget forskelligt niveau i kommunerne når det kommer til at have en indsats over for borgere der får demens mens de stadig er hjemmeboende

kun to og tredive procent af kommunerne der har tilbud om socialpædagogisk støtte i hjemmet

derfor vil jeg gerne spørge ministeren om hun ud over al den rigtige og vigtige snak om at have de rigtige værdier når det kommer til tryghed og selvbestemmelse

også har et bud på hvordan vi kan sikre at ligegyldigt hvilken kommune man har så skal der altså være et tilstrækkeligt

tilbud hvilket vi jo kan se at der ikke er i dag

kroner og øre man fra regeringens side

roser os for at have prioriteret området højt

har regeringen og satspuljepartierne jo sikret kommunerne og

regionerne et godt grundlag

at der af sig selv sker et løft i de kommuner der i dag ikke har

tilstrækkelig indsats over for borgere der rammes af demens mens de stadig bor hjemme det er det ene spørgsmål

af kommunale besparelser som jo vil være realiteten hvis man skal have den lave vækst i de offentlige udgifter som regeringen lægger op til og som jo slet ikke følger med udviklingen i antallet af ældre det siger finansministeriet

er er det ikke lidt sølle at pege på nogle forbedringer i en demenshandleplan som kommer til at komme på ryggen af besparelser i kommunerne og den anden ting er siger ministeren at

skal yderligere til for at sikre at alle kommuner kommer med i forhold til at have et tilstrækkeligt tilbud til borgere der

jeg vil nu alligevel holde fast i den dagsorden for jeg tror jo at vi står over for en virkelighed hvor vi kommer til at

men bliver ramt af demenssygdomme og som ikke kan se sig selv i de tilbud der i dag er

primært er de ældre ældre der bliver visiteret til

men lad mig så bare spørge ministeren

ministeren en kommentar til det her med at vi kommer til at få stadig flere ældre der føler sig yngre og ikke passer ind i den traditionelle

af ældre ikke nødvendigvis forudsætte en tilsvarende stigning i ældreudgifterne

glad for at kommunerne løbende forbedrer indsatserne

også sige at sundhedstilstanden hos de ældre er blevet forbedret

kan jo bidrage med noget forskelligt så jeg er helt enig med socialpædagogerne når de siger at ingen

opgaverne på demensområdet alene derfor er jeg også glad for at vi med demenshandlingsplanen blandt andet sikrer at vi får nationale anbefalinger til optimale forløb på tværs af faglighed og sektorer

plejen hænger sammen og

typer af fagligheder kan arbejde godt sammen samtidig sikrer vi med demenshandlingsplanen også en større udbredelse af demensrejseholdene

tager ud og underviser på plejehjemmene og her er målgruppen netop alle de mange fagligheder der arbejder med mennesker med demens i dagligdagen et af elementerne i den undervisning demensrejseholdene giver er den såkaldte beboerkonference her bringes de forskellige fagligheder der indgår i omsorgen for mennesker med demens sammen eksempelvis for at

derfor er jeg glad for at vi med demenshandlingsplanen har sikret at endnu flere kan få glæde

de her familier som udgangspunkt ikke har behov for pleje og omsorg i den traditionelle sundhedsfaglige forstand de har brug for socialfaglig støtte der kan hjælpe dem med at skabe overblik og struktur i deres hverdag og få bearbejdet de mentale og følelsesmæssige ændringer i relationerne som demenssygdommen giver altså det her med at det er en sygdom

er i sit liv giver jo en fare for at man bliver tabt mellem stolene mellem det sociale system og det mere sundhedsfaglige system men hvad tænker ministeren i forhold til de der snitfladeproblematikker som

ældre der altså føler sig yngre dem tror jeg vi kommer til at få flere af

regeringen mener at her fungerer alting rigtig fint selv om en en ny gallupundersøgelse viser at der er

og

otte og tyve årsreglen fra starten og siden seks og tyve årsreglen der gav nogle borgere mulighed for at blive undtaget fra det her tilknytningskrav alt det har fungeret

komme hjem med deres familie hvis de ønskede det uden at vi har åbnet op for det misbrug af familiesammenføringsreglerne som jeg synes vi så tidligere men vi må desværre nu erkende at den europæiske menneskerettighedsdomstol mener at vores regler forskelsbehandler danske statsborgere regeringen har på den baggrund valgt at rette ind efter dommen og altså administrere dansk lovgivning uden denne undtagelsesmulighed seks og tyve årsreglen det er logisk og det er samtidig logisk at reglen nu afskaffes i dansk lovgivning det støtter vi fra

og vi ser frem til lovbehandlingen måske ikke så meget af det her lovforslag men mere af det der kommer lige om

at en international domstol kan forbyde danmark at tage særlige hensyn til sine egne statsborgere er grotesk og ganske uhørt efter vores opfattelse og det burde regeringen tage op når danmark får formandskabet for europarådet

det er en problemstilling og noget man ønsker at diskutere og spørgsmålet er vil regeringen tage det

som undergraver det danske folkestyre og det danske folk det kan vi ikke og det vil vi ikke

ikke hos overnationale organer vores loyalitet ligger hos de danskere som har nydt godt af

positive særbehandling den danske lovgivning har givet dem og derfor tager vi afstand fra dommen og fra lovforslaget og vi opfordrer resten af folketinget til at gøre det samme

uanstændig og urimelig de internationale konventioner og fortolkningen af disse pålægger danmark at give positiv særbehandling til flygtninge når de vil hente deres familier til danmark samtidig med at de selv samme konventioner forbyder danmark at give positiv særbehandling til danskere der ønsker at hente deres familier til danmark altså til deres eget land det er uanstændigt at regeringen og resten af folketinget bare uden videre

bakker op om en retspraksis nogle konventioner og en lovgivning som tydeligt og klart diskriminerer imod danskere og som tildeler særrettigheder til fremmede og deres familier danmark er for danskere dansk lovgivning skal laves til gavn for danskere

forbyder os folkevalgte at lovgive til fordel for vores egne så må disse konventioner forkastes ændres eller nyfortolkes når menneskerettighederne bruges til at fratage danskerne rettigheder som dette parlament har tildelt dem som vi har tildelt vores egne landsmænd så bør

meget seriøst overveje at tage et opgør med de såkaldte menneskerettigheder

det har jo været i et forsøg på at

tilgodese de danskere som også har været ude i den store verden og gøre det lidt lempeligere for dem at komme tilbage til danmark med deres udenlandske ægtefæller der mener vi i dansk folkeparti at hvis et flertal i folketinget ønsker at lave nogle lempeligere regler

det er så det vi ikke længere må her i parlamentet det er derfor efter det her lovforslag er et andet lovforslag hvor man så at sige forsøger at genetablere noget af det som den europæiske

fra danske statsborgere det synes vi er er dybt urimeligt at domstolen skal blande sig

at give en hjælpende hånd til de mange udlandsdanskere der er rundtomkring i verden som

godt kunne tænke sig at flytte hjem til med en ægtefælle når regeringen så alligevel

om at ophæve reglen skyldes det at seks og tyve årsreglen sidste år blev dømt i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention reglen er ifølge domstolen et udtryk for forskelsbehandling baggrund af etnicitet og dermed er reglen i

strid med menneskerettighedskonventionen siger domstolen den dom har regeringen taget til efterretning

og derfor foreslår vi nu at afskaffe seks og tyve årsreglen

glad for at det næste lovforslag vi skal behandle er om en ordning der

anden vis vil prøve at give en hjælpende hånd til udlandsdanskere

vil en udlandsdansker med et jobtilbud omfattet af positivlisten eller beløbsordningen

kunne få familien med til danmark på

de samme vilkår som i dag gælder for

set i lyset af det følgende lovforslag

at man har valgt at afskaffe

er et udtryk for at vi i europa har et velfungerende retssystem der overvåger de menneskerettigheder som vi selv har valgt at skrive under på men desværre er det også et retssystem der er meget længe om at give borgerne medhold i de sager hvor der er grund til at kritisere staterne den seks og tyve årsregel eller otte og tyve årsregel som blev underkendt af domstolen

indført helt tilbage i to tusind og tre landsretten afsagde dom

højesteret i to tusind og ti og i maj to tusind og seksten kom så den endelige afgørelse fra domstolen i strasbourg på det tidspunkt havde sagen mistet sin praktiske betydning for den danske

hvor han efter det oplyste har det godt og hvor hans børn er vokset op med det svenske sprog og ikke er interesseret i at flytte til danmark men dommen vil få konsekvenser for mange andre end familien biao hvis seks og tyve årsreglen er udtryk for indirekte forskelsbehandling på baggrund af diskrimination strider den mod den europæiske menneskerettighedskonvention og så er danmark naturligvis forpligtet til at fjerne diskriminationen

statsborgere befinder sig permanent i udlandet uden for eu det er selvfølgelig ikke alle der gifter sig med en udlænding men det er en ganske stor gruppe mennesker der kan blive ramt af den stramning som en afskaffelse af seks og tyve årsreglen indebærer enhedslisten mener selvfølgelig at danmark er forpligtet til at rette op på den indirekte forskelsbehandling som seks og tyve årsreglen er et udtryk for men vi mener at det her lovforslag går den forkerte vej vi har nemlig det grundlæggende synspunkt at staten ikke skal bestemme hvem danske statsborgere skal gifte sig med og i dag er reglerne for familiesammenføring så stramme at rigtig mange danske statsborgere i praksis er afskåret fra at gifte sig med en udlænding i hvert fald hvis de vil leve sammen i danmark med den her lovændring spændes der endnu en snubletråd ud og endnu flere danskere vil blive forhindret i at leve i deres eget land

vil alle som udgangspunkt skulle leve op til tilknytningskravet medmindre der gælder særlige hensyn til familiens enhed baggrunden er lige så sørgelig som den er velkendt nemlig at danmark har fået en dom imod sig ved den europæiske menneskerettighedsdomstol det er en ærgerlig baggrund at lukke ordningen på men dommen bliver man selvfølgelig nødt til at tage til efterretning

give nogle danske statsborgere større mulighed for

og opholde sig i danmark og få familiesammenføring isoleret set synes jeg selvfølgelig det er rigtig positivt at regeringen følger op på på dommen

er også positivt at vi nu endelig får afklaret retstilstanden på området selv om jeg synes

set at regeringen havde bragt forskelsbehandlingen af danske statsborgere til ophør

i relation til danske statsborgere og ikke ved at lade det følge op af det lovforslag vi skal debattere lige om lidt hvor

indføres en ny form for forskelsbehandling af danske statsborgere som hænger sammen med positivlisten i forhold til uddannelse og årlig

til at træde i stedet for

hundrede og to og tres men jeg selvfølgelig vende tilbage til i min næste tale

vi stærkt kritiske over for

vil vente med at tage endelig stilling til vi har været igennem

rigtig rigtig mange af høringssvarene til

to lovforslag vi behandler i

håbet at det her med at seks og tyve årsreglen

høringssvar specificerer hvor mange danske

helt grundlæggende er det og har været radikale venstres holdning at

man forelsker sig i hvem man gifter sig med jeg tror nok at det liberale udsyn

med hvem man vil og bo i sit eget land hvis man kan forsørge sig selv uden at staten blander sig i det

det står tilknytningskravet i vejen for forhindrer danskere i at gifte sig med hvem de vil og bo i deres eget land det er der

helt grundlæggende forkert i

derfor er vi også ærgerlige over at konklusionen på

diskrimineres med et et tilknytningskrav i forhold til hvem de vil gifte sig med tidligere kunne man da i det mindste vokse fra

og derfor imod det lovforslag

der sørger for at konventionen bliver overholdt

er mange som i dag har mulighed for at

på grund af seks og tyve årsreglen og som nu ikke længere har den mulighed og derfor bliver afskåret fra det mange af dem vil formentlig bosætte sig i sverige i stedet for som

og vi er ikke tilhængere af at der skal ske denne forringelse for

man har reageret ved at gøre det hele slemt for alle

alle havde fået det lidt mindre slemt men sådan har regeringen ikke villet reagere på

seks og tyve årsregel var en udmærket regel jeg synes godt man kan ærgre sig over dommen seks og tyve årsreglen havde den klare fordel at vi kunne undtage danske statsborgere der ønskede familiesammenføring fra

seks og tyve år dommen er et udtryk for det generelle og meget større problem nemlig at den europæiske menneskerettighedsdomstol har det med at forveksle politik og jura de blander sig i for meget som det også ses

af høringssvarene giver det en række problemer for udenlandsdanskere med udenlandsk ægtefælle

fremover få svært ved at samle familien i danmark og det kommer til at give problemer for virksomheder der får sværere ved at tiltrække højt kvalificerede udlandsdanskere af den grund er det også godt at udlændinge og integrationsministeren har fremsat l en hundrede og to og tres og l en hundrede og tre og tres sammen

dermed sikrer vi at en stram udlændingepolitik går hånd i hånd med nye muligheder for dem der vil og kan bidrage til danmark i den her sammenhæng

udlandsdanskere med visse kompetencer der gerne vil arbejde i danmark og samle familien her

to tusind og seksten i biaosagen dommen vedrører den såkaldte otte og tyve årsregel eller det

der i dag er ændret til en seks og tyve årsregel den regel er en undtagelse

det tilknytningskrav der normalt stilles i

ægtefællesammenføringer i dommen underkendte

i domstolen som bekendt otte og tyve årsreglen mere præcist

reglen er et udtryk for indirekte forskelsbehandling på baggrund af etnicitet som konsekvens af dommen er danmark retligt forpligtet til at fjerne det diskriminerende element med lovforslaget

fjernes således det diskriminerende element det vil sige seks og tyve årsreglen i den gældende bestemmelse i udlændingeloven om tilknytningskravet forslaget om at ophæve seks og tyve årsreglen indebærer

tilknytningskravet herefter normalt skal opfyldes i alle

det gælder også i sager hvor den herboende ægtefælle eller samlever har haft dansk indfødsret i mindst seks og tyve år det betyder at det normalt er en betingelse for ægtefællesammenføring i danmark at ægtefællernes

deres samlede tilknytning til et andet land ganske særlige grunde kan dog

bevirke at tilknytningskravet

stilles den foreslåede lovændring er i overensstemmelse med den fortolkning som folketingets udlændinge integrations og boligudvalg blev orienteret om ved et brev den syvogtyvende juli to tusind og seksten det fremgår således blandt andet af dette brev at det efter biaodommen nu betegnes som usikkert hvad

gældende retstilstand indtil der indføres ny lovgivning men også at udlændinge og integrationsministeriet og justitsministeriet finder

meget taler for at den rigtigste løsning at

det er den fortolkning som udlændingestyrelsen aktuelt administrerer efter

lidt forenklet sagt lovfæstes hvis lovforslaget vedtages i nogle af de modtagne høringssvar

har høringsparterne udtrykt bekymring

lovforslagets betydning for udlandsdanskeres adgang til at få

udenlandske familie med til danmark og som det også fremgår af lovforslaget

kan forslaget om at ophæve seks og tyve årsreglen have konsekvenser for muligheden for familiesammenføringer i danmark for blandt andet danske statsborgere der bosætter sig i udlandet i en længere periode

så stifter familie i udlandet når det bliver sværere for udlandsdanskere at vende hjem med deres familie

arbejdsland regeringen ønsker jo at

danmark skal være et attraktivt arbejdsland men det forudsætter selvfølgelig at arbejdstagerne let og smidigt kan komme hertil med deres familie

det gælder for både udenlandske arbejdstagere og for danskere

for at sikre at det er attraktivt for højt kvalificerede

har jeg samtidig med fremsættelsen af lovforslaget om at ophæve seks og tyve årsreglen fremsat et lovforslag om ny opholdsordning for medfølgende familie til udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer men det kommer vi jo tilbage til lige om lidt

er et lovforslag som vi netop skal behandle her

tilsammen en fornuftig pakke vi fastholder en stram politik på familiesammenføringsområdet samtidig med at vi forbedrer mulighederne for at tiltrække højt kvalificerede

den relativt brede opbakning til

lovforslaget her og så ser jeg frem til den videre behandling og ikke mindst

tage et særligt hensyn til egne statsborgere for det

når nu danmark har formandskabet for europarådet

det her spørgsmål op som et problem og diskutere det med de andre lande og høre om de er

der er flertal i det lands parlament som

tage det op når vi nu får formandskabet for europarådet

an og hvilke emner

og ikke antallet af emner

udvise kriminelle udlændinge og stramme op på

som ønsker at komme ind i danmark og som vi af forskellige årsager ønsker

jo helt rigtige punkter og der er opbakning fra dansk

de punkter op men jeg synes også det er relevant og det kan være med udgangspunkt i den her sag eller det kan være en generel diskussion om ikke det er rimeligt nok at hvert medlemsland de syv og fyrre medlemslande i europarådet har lov til at vedtage regler som tilgodeser deres egne statsborgere det er ikke et urimeligt synspunkt så jeg tror at der vil være

jeg forstå at politikken er udviklet til at tiltrække højtkvalificerede udlandsdanskere til danmark altså

særlig velkommen i danmark hvis man er højtkvalificeret og det vil sige højtlønnet i den her sammenhæng og det må dem

støtter både fire og tyve årsreglen og tilknytningskravet det er rygsøjlen i dansk udlændingepolitik og det bedste værn mod arrangerede ægteskaber og for mange nye opholdstilladelser vi har også altid støttet først otte og tyve årsreglen og siden seks og tyve årsreglen der gav nogle borgere mulighed for at blive undtaget fra tilknytningskravet alt det her fungerede ganske udmærket men vi må jo desværre erkende at domstolen mener at vores regler forskelsbehandler danske statsborgere regeringen har på den baggrund valgt at rette ind efter dommen og altså administrere dansk lovgivning uden den her undtagelsesmulighed seks og

det har været tydeligt for alle at det ikke kunne fortsætte

spænding på hvordan regeringen ville ændre udlændingeloven

tilpasse de danske regler nu kan vi så forstå at regeringen har valgt at opfinde en helt ny ordning for opholdstilladelse en model der mildest talt er en udlændingeretlig hybrid lovforslaget giver ægtefæller til udlandsdanskere mulighed for at blive undtaget fra tilknytningskravet hvis deres danske ægtefælle enten har en videregående uddannelse som er efterspurgt i danmark eller har lovning på et job til mere end

fordi det alt andet lige er en forbedring af den eksisterende retstilstand men vi ønsker at knytte to kommentarer til lovforslaget for det første favoriserer den her mærkelige opholdsordning ægtefæller til vellønnede og langt uddannede danskere det er jo ikke holdbart hvordan kan det være i strid med menneskerettighederne at forskelsbehandle danske statsborger på baggrund af deres anciennitet som danskere men ikke på baggrund af deres uddannelse det er da mærkværdigt jeg kan læse ud af lovforslaget at ministeriet mener at der ikke er nogen juridiske problemer

til konventionerne det er jeg nu ikke så sikker på og vi har derfor bedt folketingets jurister om deres vurdering socialdemokratiet mener i det hele taget er forkert at kravene til opholdstilladelsen på den her måde knyttes til danskernes uddannelsesniveau eller deres indtjening kravene bør da stilles til udlændingens mulighed for at blive integreret derfor ønsker socialdemokratiet for det andet at stille integrationskrav til den udenlandske ægtefælle som ligner dem vi normalt stiller til ægtefæller der vil sammenføres

det handler om at bestå en simpel danskprøve inden for de første seks måneder

mindst et visumophold i danmark inden de flytter hertil

at de udenlandske ægtefæller til udlandsdanskere har mulighed for at blive integreret i det danske samfund med de kommentarer støtter vi forslaget men understreger at vi ville have foretrukket at regeringen i stedet for at den her mærkværdige hybrid

op til sit eget løfte fra regeringsgrundlaget om en samlet ændring af reglerne for ægtefællesammenføring

i udvalgsbehandlingen inden vi endeligt siger at

på de grønne napper

svar på hvor mange man forventer der kan benytte sig af de nye regler vi synes

er meget fornuftigt hvis vi kan få et overblik over det vi vil også stille en række ændringsforslag herre mattias tesfaye var også inde på nogle ændringsforslag blandt andet mener vi at der bør stilles krav til den udefrakommende ægtefælle

det kan for eksempel være danskkrav det kan også være krav om at har været på besøg i danmark

bør leve op til det krav om garantistillelse som gælder i andre familiesammenføringssager

der har vi jo bemærket at der er en række krav som man ikke længere skal leve op til i dag er

fire og tyve årsreglen gælder heller ikke i de her sager

som jeg også lige nævnte gælder heller ikke og danskkravet til den der kommer udefra gælder heller ikke

i de her sager så der er nogle ting som vi synes

integrationsrelevante krav til som gør at man kan have en forventning om at de mennesker der er blevet gift med en dansk statsborger og som kommer til danmark på den

nogle forudsætninger for at blive integreret

ændre reglerne for udlændinge og deres ægtefæller altså de udlændinge som benytter sig af erhvervsordningerne og der er det jo sådan at det her lovforslag knytter sig

vi også godt annoncere at vi synes at der er behov for at stille nogle krav til de

det kan også være et krav om garantistillelse men det er nogle af de ting som vi rejser i

hvad er dansk folkepartis

slå danmark oven i hovedet og det har jo så medført at der er nogle danskere herunder danske pensionister som er i udlandet som bliver frataget nogle rettigheder som de ellers ville have og det er selvfølgelig beklageligt men det

praksis der er på området er blevet for

efter en periode med et job i en dansk virksomhed

udlandet kan vende hjem til danmark med sin ægtefælle det er jo ikke noget den europæiske menneskerettighedsdomstol har besluttet det er jo noget der ligger i det her lovforslag

er derfor jeg spørger herre martin henriksen om herre martin henriksen vil være

for danske statsborgere så det er jo den europæiske

at vi herinde i parlamentet

da være den første til at beklage men jeg håber da at enhedslisten vil bruge det her som en anledning til at genoverveje deres ubetingede opbakning til den europæiske

jo som jeg sagde før at det er rigtig ærgerligt at vi er nødt til at afskaffe seks og tyve årsreglen men til gengæld foreslår vi jo så nu i stedet at ændre reglerne således at udlandsdanskere får bedre muligheder for at tage deres familie med til danmark efter at seks og tyve årsreglen sidste år blev underkendt risikerer en stor gruppe dygtige udlandsdanskere nemlig at komme i klemme når de gerne vil hjem igen og have familien med og det

rimeligt derfor foreslår regeringen en ny opholdsordning som er inspireret af beløbsordningen og positivlisten

udlandet et stykke tid skal selvfølgelig have de bedst mulige forhold for at komme hjem det er kun fair

så samtidig sige at jeg synes det er lidt ærgerligt at socialdemokratiet og df er gået i spidsen for at

det betyder jo direkte at vi øger den sociale ulighed fordi

ærgerligt men jeg vil sige

glæder mig over at regeringen nu vil indføre den nye opholdsordning det er

plaster på såret

det her er så godt som som vi kan gøre det især nu hvor beløbsordningen er som som den er og på den baggrund kan jeg meddele at venstre

bliver udstationeret i en ledende stilling i en udenlandsk virksomhed

at vende hjem til deres børnebørn og til deres

stillet ret dårligt hvad er det der gør

og det vil jo både være skadeligt for dansk kultur for danmark og for hele integrationsprocessen vi mener at der skal være nogle krav man skal leve op til hvis man gerne vil have sin ægtefælle hertil de krav bliver så lidt skævvredet på grund af at seks og tyve årsreglen skal skal afskaffes men det vi har her er så det det bedste vi kan gøre

at sidestille danskere med udlændinge der kommer til danmark for at få arbejde og derfor er det

som den beløbsgrænse og den positivliste der der i forvejen eksisterer for udlændinge

det som dansk folkeparti og venstrefløjen var inde at stemme for og hvor regeringen

ikke var enige var jo et forslag om at hæve beløbsgrænsen for udlændinge nu foreslår regeringen så at indsætte en beløbsgrænse for danskere det er jo regeringens forslag vi behandler i dag så jeg

anerkender at det her er en lappeløsning og det er det jo hvorfor så ikke gå op imod det menneskerettighedssystem som regeringen ellers er tilhænger af

det system som venstre er tilhænger af har pålagt danmark at gøre noget som er til ugunst for danske statsborgere det er derfor vi står

og som jeg sagde før til fru josephine fock er vi nødt til at have et system der er ens fordi vi jo ikke

det er derfor de to systemer er ens og det er derfor

det er ærgerligt at man når man hæver beløbsgrænsen

de danskere som er udlandsdanskere og som gennem det her system gerne vil hjem

om venstre ikke kunne tænke sig at genoverveje sin opbakning til det menneskerettighedssystem som kaster danmark ud i det her rod hvorfor bakker venstre og regeringen op om et system

gentagne gange kommer med afgørelser og pålægger danmark forskellige ting som går stik imod

stik imod det som venstre mener er i dansk interesse

de danske interesser højere end et gammelt forældet system som vedtager domme der

men så længe vi er en del af det system vi nu engang er en del af her

med det formål at undgå at der kommer udlændinge til danmark og arbejder til for lave lønninger det er præcis det modsatte

venstres ordfører og i øvrigt også ministeren lige før sagde fra talerstolen

der indføres en beløbsgrænse for danskere det er regeringen

lovforslag men årsagen til at jeg har taget ordet er at

tilføje to ekstra ting til det her lovforslag to krav til de udenlandske ægtefæller der skal sammenføres til danmark det ene er at de

for de første seks måneder ligesom ved andre ægtefællesammenføringer skal leve op til et danskkrav og det andet er at de skal

man må ikke forskelsbehandle det er det hele dommen handler om og derfor er det jo ikke rigtigt når socialdemokratiet siger at i ikke har noget gøre med den beløbsordning der kommer til at gælde for danskere når i hæver den for udlændinge i i samarbejde med med dansk folkeparti

så rammer i også danskere gennem den ordning og

men som jeg har sagt tidligere når socialdemokratiet kommer med ændringsforslag vil vi

hvordan vi kan få udlændinge med særlige kvalifikationer

en helt ny opholdsordning det er det der skaber kludder i debatten herinde

at venstres ordfører ikke helt har forstået der er ikke noget

europæiske menneskerettighedsdomstol der forhindrer

en beløbsordning for udlændinge uden at have den for danskere intet det er regeringen der blander de her to opholdsordninger sammen

det synes vi ikke er særlig sympatisk baggrunden for lovforslaget er at danmark er blevet dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol som

for etnisk diskrimination og frem for at fjerne de dårlige regler som

mennesker der først senere i livet er blevet danske statsborgere har regeringen så valgt at lade de dårlige regler nemlig tilknytningskravet gælde for alle som jeg sagde

mener vi i enhedslisten at det er en helt forkert reaktion på dommen fra menneskerettighedsdomstolen det her lovforslag handler så om at tilknytningskravet alligevel ikke skal gælde for alle nej bare mennesker har tilstrækkelig høje indtægter bare de tjener tilstrækkelig meget så må de gerne blive familiesammenført med en udenlandsk ægtefælle

til det land ægtefællen kommer fra end til danmark regeringen har tydeligvis lagt sig i selen for at finde et juridisk smuthul hvor man stadig kan diskriminere nu skal diskriminationen bare ske på baggrund af hvor stort

der står på lønsedlen der er næppe tvivl om at juristerne er blevet sat på hårdt arbejde det her lovforslag er først kommet ti måneder efter at dommen i biaosagen faldt tilbage i maj to tusind og seksten lovforslaget hvor man afskaffer seks og tyve årsreglen fylder

her diskriminationslov fylder ikke mindre end en og tredive sider og det er jo ikke beslutningsprocessen der har taget tid lovforslaget var nemlig kun i høring i seks dage seks dage i starten af denne måned

der ikke hører hjemme i en ordentlig lovgivningsproces

sædvane på udlændingeområdet lovforslaget indfører som sagt en ny form for forskelsbehandling menneskerettighedsdomstolen fastslog i biaodommen at danmark ikke som med seks og tyve årsreglen må forskelsbehandle på baggrund af etnicitet nu går forskelsbehandlingen

ingen problemer i i forhold til den europæiske menneskerettighedsdomstol skriver ministeriet i høringsnotatet for konventionens artikel fjorten som var relevant i i

køn race religion eller overbevisning der står intet om indkomstforhold i artikel fjorten

er det jo sådan at institut for menneskerettigheder finder det tvivlsomt om domstolen i strasbourg vil være enig med ministeriet men hvis det her lovforslag alligevel bliver vedtaget

og i den tid kan den danske stat jo så

efter indkomst og afskære nogle tusinde ægtepar

er en dansk statsborger som uheldigvis ikke er højt nok lønnet til at finde nåde for regeringen uanset

finder enhedslisten det her forslag dybt usympatisk fordi det er lavet med det ene formål at ramme danske statsborgere inden for erhverv der ikke er højtlønnede eller ramme pensionister der efter et langt liv i udlandet ser frem til at tilbringe de sidste leveår

statsborgere sammen med en udenlandsk ægtefælle det er de færreste pædagoger eller sosu assistenter der tjener nok til at slippe igennem regeringens klassemæssige

den eneste rimelige løsning nemlig at fjerne tilknytningskravet

op til kravene til beløbsordningen eller positivlisten samtidig foreslår man en overgangsordning således at udlandsdanskere der allerede er kommet hertil får samme mulighed forslaget skal ses i sammenhæng med

om at afskaffe seks og tyve årsreglen og vi har svært ved at se hvorfor udlandsdanskere skulle stilles dårligere end udlændinge

folk der lever op til kriterierne på positivlisten eller i beløbsordningen kan givetvis bidrage rigtig positivt til det danske samfund på den baggrund støtter

tre og tres som følger op på det vi

regeringen så foreslår at vi sætter i stedet

opfylde de regler der gælder for andre udlændinge og det vil sige at de skal have

der er på det der hedder positivlisten som altså er udvalgte fagområder og

have til danmark

det positive er selvfølgelig at vi nu giver nogle

se det positive det negative for mig er selvfølgelig at man nu igen vælger at indføre nogle regler som diskriminerer danske statsborgere nemlig de danske statsborgere

udlandsdanskere altså danske statsborgere som får tilbudt

de danske statsborgere vi har som ikke kan leve op

det som enhedslistens ordfører også har været inde på

siger nej tak til pensionister udlandsdanskere som har boet måske hele deres liv

sige vi vil gerne have vores otium i danmark

og tager deres pension med her til danmark så vidt

de ikke omfattet af lovforslaget

spørge ind til i udvalgsbehandlingen

den tekniske gennemgang bad udvalget

om det her er er diskrimination af danske statsborgere hvilket jeg har svært ved at se det ikke skulle være fordi man altså skelner

om man har fået tilbudt et job jeg mener helt klart at vi skal sige velkommen til alle vores danske statsborgere selvfølgelig skal de

på et hvilket som helst tidspunkt og selvfølgelig skal de kunne tage deres ægtefælle

stærkt kritiske over for det her lovforslag

vi hældte egentlig til at stemme hverken for eller imod men jeg synes debatten her i dag tydeliggør at der er en diskrimination over for danske statsborgere og det kan være at vi kan løse noget af det

et ændringsforslag i forhold til at få sidestillet danske statsborgere og det må vi jo arbejde videre med i udvalget

helt fundamentalt

fald svært ved at forklare nogen som helst mennesker uden for det her hus hvordan det kan være at danskere

at forklare nogen som helst mennesker hvorfor

i den retning til gengæld virker det som et enormt kompliceret skridt

danmark ikke er tjent med at få

jeg tror måske jeg vil omsætte det til at danmark ikke er tjent med at

der har arbejdet i udlandet ikke kan vende hjem og

deres eget land

at det her er unødigt

når de gerne vil vende hjem

så er der høringssvaret fra institut for menneskerettigheder som sætter spørgsmålstegn ved om det overhovedet er

synes vi det er voldsomt kompliceret

og en række af de øvrige

helt grundlæggende at danske statsborgere skal kunne bo i deres eget land hvis de kan forsørge sig selv med dem de nu har giftet sig med

specificere nogle ændringsforslag sådan

at det her kommer til at handle om det som jeg også hørte tidligere ordførere tale om vi kan være

tiltrækker dygtig udenlandsk arbejdskraft og på hvilke vilkår men vi

at der skal være nogle overskuelige og gennemskuelige regler for

så vidt vides har vi brug for dem alle

og de er jo i hvert fald danske statsborgere vi er vel ikke

som kan gøre det lidt nemmere

med nogen grundlæggende ting det vil vi arbejde

har der været fire

organisationerne på det her lovforslag og jeg vil bare

til høring

i det tidligere lovforslag efter vores mening er det et ualmindelig utiltalende usympatisk kompensationsforslag

siger her er at de udlandsdanskere vi godt vil have er dem der har penge dem der har gode højtbetalte job og de andre

til familiesammenføringsregler for danskere der har boet i udlandet i mange år

jeg synes faktisk at herre mattias tesfaye tog fat

jurister se på diskriminationselementet i det her institut for menneskerettigheder har påpeget at der ligger en ny diskrimination det

fjerne en form for diskrimination og erstatte den med en anden form for diskrimination det er det man gør her og spørgsmålet er så om det er i strid med menneskerettighedskonventionen eller ej det er det som institut for menneskerettigheder

samme situation som vi er i nu

årsreglen med det her forslag

at man bliver lidt

kan få af konsekvenser på det område men som sagt selv om selv om

et juridisk smuthul så synes vi

danmark skal være et attraktivt arbejdsland

skal arbejdstagere let og smidigt kunne få familien med

bliver vi valgt fra og det gælder uanset om der er tale om udlændinge eller om danskere der vender hjem seks og tyve årsreglen gjorde det muligt at undtage

tilknytningskravet i sager om familiesammenføring og efter at seks og tyve årsreglen ikke længere finder anvendelse som følge af biaodommen

også foreslås ophævet

er det blevet sværere for udlandsdanskere at vende hjem med deres udenlandske familie det vil kunne afholde udlandsdanskere fra at til et jobtilbud i danmark selv når der er tale om et højtlønnet job det vil regeringen rette op på

foreslår derfor en helt ny opholdsordning der skal sikre at det er attraktivt for højtkvalificerede udlandsdanskere at tage arbejde i danmark med ordningen

jobtilbud omfattet af positivlisten eller beløbsordningen få familien med til danmark på samme vilkår som i dag gælder for udenlandske arbejdstagere med et tilsvarende jobtilbud udlandsdanskeren vil dermed kunne medbringe sin udenlandske familie hvis jobbet er tilstrækkelig efterspurgt eller vellønnet med disse ord

vil jeg takke ordførerne for debatten og se frem til den videre behandling

en international konvention eller international forpligtelse som danmark har påtaget

vi behandler danske statsborgere på en måde så skal udenlandske statsborgere behandles på samme måde og omvendt hvad er det for en international konvention eller forpligtelse der tvinger os

kan lave lempeligere regler for danskere der skal hjem end for udlændinge der skal hjem man kunne også bare gøre som enhedslisten ønsker

former for regler

har efterladt sig og derfor er det sådan her man må ikke forskelsbehandle i den her slags sager det er jo netop det kan man sige dommen i sin helhed

vil arbejde i danmark skal tjene over et vist beløb for at undgå social dumping

komme hjem med deres ægtefælle skal have en høj løn hvad er det for en konvention hvad er det for en international aftale ministeren må

et nyt lovforslag der gør det samme det nytter selvfølgelig ikke noget

selvfølgelig har været grundigt drøftet og gransket i ministeriet såvel i

det her mener jeg er den måde vi bedst gør det på og ja så er der nogle som får svært ved at komme hertil og det er for

tjener under det som beløbsgrænsen nu er sat til lige så vel

kigge på store og små ligestillingsudfordringer

vi også får prøvet hinanden lidt af

også fået en ny ligestillingsminister iblandt os som endda er sprunget ud som feminist kan jeg forstå og tillykke med det vi kan altid bruge endnu en feminist her

hvad er en feminist egentlig jo ordbogen siger at en feminist er enhver der er tilhænger af social politisk

det er da slet ikke så farligt endda det er jo lige netop den stræben efter ligestilling og frigørelse for det enkelte menneske som har været med til at gøre danmark til et moderne velstillet og trygt samfund så jeg håber at ligestillingsministeren kan blive lidt af en trendsetter i den borgerlige lejr

vi har brug for mange flere feminister også blandt jer i blå blok den amerikanske historiker nancy cott siger om feminismen at feminismen indebærer den opfattelse at kvindernes position er en social konstruktion

eller gudskabt og ellers vil forandring ikke være mulig den erkendelse

en forudsætning for at sikre ligestilling mellem kønnene det er altså ikke vorherre der har bestemt at kvinder skal have sytten procent mindre i løn

der har bestemt at far skal afholde mindre end ti procent af den samlede barselsorlov på samme måde er der altså heller ikke noget i videnskaben der understøtter forestillingen om

skulle ligge et særligt behov for at gå hjemme og passe børn i stedet for at gøre karriere ligesom der heller ikke er noget beviseligt i mænds biologi der påviser at manden ikke evner at købe bleer sutter og babymos men kun kan finde ud af at bruge alle pengene på sprut og tobak hvis han altså en dag skulle få fingre i børnechecken der er ingen beviser for dette det kønsopdelte arbejdsmarked den største ligestillingsudfordring i de skandinaviske velfærdssamfund er et kæmpemæssigt spild af talent og penge som kun er med til at fastholde mænd og kvinder i bestemte roller og det hele er menneskeskabt det samme er altså løngabet mellem mænd og kvinder og det samme er det enorme barselsgab vi har fået mellem far og mor og det faktum at vi ikke har nok kvindelige talenter i spil i toppen

er det her jo en god nyhed for det betyder at vi rent faktisk kan gøre noget ved det men vi skal være opmærksomme på at de her udfordringer

at medmindre vi sætter aktivt ind

vi først løst ligelønsproblemet

hundrede og seks og tyve

vi skal vente så længe på det

at vi er i stand til

vi også føler os moralsk forpligtet til

det bringer mig videre til at ligestillingsministeren har lavet en perspektiv og handlingsplan for to tusind og sytten

i perspektiv men visionerne skal selvfølgelig følges op med handling

regeringen vil lave en handlingsplan mod æresrelaterede konflikter

også skal bekæmpe negativ social kontrol

til det og også til at fokusere på i det hele taget

sikre ligestilling i minoritetsmiljøerne i den forbindelse kan det jo både undre og bekymre at regeringen planlægger at nedlægge kvinfos mentornetværk i den her forbindelse det her prisbelønnede netværk som

pia allerslev og som mange andre fornuftige mennesker har kæmpet for at bevare og som gang på gang bliver rost og fremhævet

som er blevet hædret med integrationsministeriets integrationspris og som har skabt flotte integrationsresultater for minoritetskvinder herhjemme det er ganske enkelt ikke sagligt at droppe den her indsats og med de meldinger der ellers har været fra ministeren fra

ordførere for regeringspartierne

konstatere at de angreb som kvinfo bliver udsat for

virker noget politisk motiverede

have kniven må jeg ikke opfordre regeringen til at droppe den her klapjagt så kvinfo kan fortsætte deres vigtige arbejde for integrationen og for ligestilling det vil gavne os alle sammen

er der også fra socialdemokratisk side men vi er også parate til at

for eksempel ved at vi i danmark genindfører den akutte og gratis psykologhjælp til voldsramte på krisecentrene vi er parat til at investere i en ordning som skal gælde både voldsramte kvinder og mænd ude på krisecentrene

regeringen have hele talentmassen i spil i erhvervslivet og er nu blevet helhjertet og begejstret tilhænger af den danske model for kvinder i ledelse dejligt

ombord nu skal vi så bare også sikre at loven

i handlingsplanen fra sidste år

der ikke er sket noget institut for menneskerettigheder har lavet en tilbundsgående evaluering af lovgivningen

er i korte træk loven er den rigtige lov den forventes at kunne

at få resultaterne hver anden større virksomhed lever ikke op til lovgivningen på området

regeringen for en større konsulentregning her i dag jeg gør det gerne gratis

få virksomhederne til at leve op til

de offentlige myndigheder fandt jeg perspektivplanen fra to tusind og seksten frem på side nitten beskrives initiativet hvor regeringen har aftalt med kl at de udformer en vejledning til kommunerne som skal sikre at både mor og far modtager information fra det offentlige

det kun mødrene der skal informeres det er da ikke ligestilling

i sin tid læste de her linjer så gik der et år i to tusind og sytten planen søreme også på side nitten står der at man vil tage initiativ til at få udarbejdet en vejledning til kommunerne så begge forældre kan blive informeret

er sket er at vi alle sammen er blevet et år ældre venner det er altså ikke nok bare

der står også i handlingsplanen for to tusind og seksten at regeringen vil undersøge

for at ændre udbetalingsreglerne for børnechecken så checken ikke per automatik udbetales til mors konto men

forældrene selv kan bestemme hvor den skal udbetales

vi blev alle sammen et år ældre og hvad er status jo i planen fra to tusind og sytten står der søreme

tusind og seksten einstein sagde at definitionen på sindssyge er at gentage den samme handling igen og igen og så forvente et nyt resultat altså i det her tilfælde at tro

man kan spørge sig selv hvad er det regeringen venter på

ske noget på de områder her eller

vi bruge den igen næste år de handlingsplaner ligner til forveksling hinanden

jo altid noget den knap så pæne udlægning af det ville være at regeringen

at den simpelt hen er faldet i søvn på ligestillingsområdet at regeringen snorkbobler

og god tid til at få udrettet en masse jeg håber og jeg forudser at

også en velvillig befolkning hvis i tager det næste skridt og ikke bare lader det blive ved snakken men rent faktisk bruger handlingsplanen i dag til også at handle og levere nogle resultater på ligestillingsområdet jeg skal i hvert fald nok sige nogle pæne ord om jer når den tid

langhoff også selv nævner både ligeløn og barsel som måske er de

og så den væsentlige pointe at for at ændre på tingene

hvad vil socialdemokratiet

mænd og kvinder og de to problemer er beslægtede det kan man ikke komme uden om det kræver at det ikke bare bliver ved snakken det kræver

til at få den diskrimination som desværre også foregår derude frem i lyset

ligelig fordeling

forældreorloven jeg har ikke de vises sten her og nu

fikse alting fra christiansborgs skal bestemt ikke lyde som om

jeg vil bede socialdemokratiet om at fortælle hvordan vi bare fixer det hele herindefra og så skal det nok gå for vi har jo en lov der siger at vi skal have ligeløn men alligevel har vi det ikke

det behøver ikke være barsel det kan også være ligeløn som vi kunne tage fat i

kønsopdelte lønstatistik og den adgang som tillidsrepræsentanterne medarbejderrepræsentanterne havde til rent faktisk at få gjort noget ved de her problemer vi har en ligelønslov den ønsker alle virksomheder at leve op til den har vi alle sammen interesse i at der bliver levet op til men vi skal selvfølgelig give både virksomheder og medarbejdere de rette redskaber det var et sted hvor man

enkeltes ret til at udtrykke sig og udfolde sig ligestilling betyder at alle uanset køn seksualitet eller kønsidentitet skal have frihed til at være dem de er også når emnet for nogle er lidt for ømtåleligt det gælder for eksempel for de massive ligestillingsproblemer vi har set der er for nogle kvinder med muslimsk baggrund når vi ser et program på

to som moskeerne bag sløret

er tale om massiv undertrykkelse når en kvinde får at vide at hun ikke må arbejde

eller tage sig et arbejde mange af disse kvinder er underlagt en religiøs og social kontrol der udspringer

de religiøse ledere i moskeerne og miljøet omkring dem

har fatale konsekvenser for mange af de unge

lever med en splittelse mellem to regelsæt det fører til konflikter i familien

gør at mange unge må flygte fra deres familier

jo i danmark også været nødt til at oprette tophemmelige steder

en selvejende institution som driver to sikre og skjulte opholdssteder

herom

i forhold til personer med ikkevestlig oprindelse

og sytten procent af de unge mænd der oplever at

begrænser deres valg af kæreste eller ægtefælle det må bare ikke finde sted i et ligestillingsland som danmark

da vi blev opmærksomme

forbindelse med debatten om

medvirket til at støtte kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen for der er rigtig mange mennesker som har en ikkevestlig oprindelse som er

offentlig forsørgelse og de personer er det utrolig vigtigt at få ud i arbejde så

de kan bidrage til samfundet om integration er muligt

de fleste tvivler jeg godt nok på men der er massive problemer og det betyder også at

bliver integreret hvis

kun sørger for at servicere familien

ved at være derhjemme derfor er det så vigtigt at vi har indført et kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timersreglen fordi det giver et incitament til at komme i arbejde frem for at være derhjemme det er et utrolig vigtigt

kvinder som jo altså har en enorm stor udfordring i forhold til ligestillingsproblemer

viser årsstatistikken for kvinder og børn krisecentre for to tusind og fjorten at kvinder med et andet fødeland end danmark udgør fem og firs procent

det er så selv om de kun udgør tolv procent af det samlede antal voksne kvinder i danmark

hvor ligestillingen mere eller mindre er sat ud af drift det er en by i rusland og hvor

ikke frit kan vælge venner kæreste uddannelse ægtefælle

med den frihed og ligestilling som vi i danmark har opnået for den gælder nemlig for os alle

tænk engang at der bor mennesker her i danmark som sender deres børn på genopdragelsesrejse eller et ufrivilligt udlandsophold for for

at blive gift eller forlovet

vi skal på ingen måde acceptere og medvirke til social kontrol

der sker når man opretter særskilte kvindehold for nedrullede gardiner argumentet har været at ellers kommer kvinderne jo ikke ud ja nogle har endda kaldt det integration det synes jeg faktisk er vanvittigt

i stedet skulle man jo stille spørgsmål

som hvorfor kommer kvinderne ikke ud og deltager på lige fod med andre hvorfor er det nødvendigt at oprette særskilte svømmehold og hvad er der i grunden galt med at der er en mandlig livredder det er ikke integration og det skal og må vi ikke acceptere vi skal heller ikke glemme mændene der er cirka trettentusind mænd som årligt udsættes

eller tidligere partnere og de fleste af dem søger ikke hjælp

heller ikke nødvendigvis brug af det netværk som de har det gør kvinderne i højere grad

er en stor mærkesag for os i dansk folkeparti at de

mandekrisecentre der er reelt bliver ligestillet med kvindekrisecentrene i forhold til finansieringen hvis vi kigger på

står der sort på hvidt

en kommunalbestyrelse skal tilbyde midlertidigt ophold til kvinder som har været udsat for vold trusler

er uretfærdigt og det skal selvfølgelig laves om

at støtte mandekrisecentrene via puljer satspuljer og det vil vi selvfølgelig

fortsætter men vi skal have skrevet serviceloven om for der er noget her der ikke fungerer

for eksempel ser

ikkevestlig oprindelse der skal starte i skolen

allerede

tilbage til start man får en rigtig rigtig svær start på skolelivet

man ikke har fået de basale kompetencer på plads

fem årig eller seks årig

et forløb på

men som ikke kan dansk

dansk folkeskole

tale om nogle unge mennesker her som altså

en hel del år i danmark

alligevel ikke har fået det helt i hus blandt andet fordi

derhjemme ikke dyrker det som ellers

naturligt for alle os andre netop at tale dansk sammen det er noget som er rigtig vigtigt for os i dansk folkeparti at vi får kigget nærmere på

være med at nævne at vi har en særlig udfordring i forhold

mænd lever kortere tid end kvinder der er flere mænd der begår selvmord og mænd har generelt en dårligere sundhedstilstand det er også noget

om kvinder ligestilling handler både om mænd og kvinder og at man giver hinanden lige muligheder

ville kunne hjælpe rigtig mange mennesker med en

meget og jeg synes vi skal være stolte af det vi er blevet enige om men spørgsmålet er om vi måske kan gøre det endnu bedre end vi gør det i dag

kvindekrisecentre og mandekrisecentre det koster fire

de har brug for hjælp den hjælp kan jo så blandt andet inkludere psykologhjælp og jeg er helt med på at vi selvfølgelig skal give alle der har brug for hjælp og

er en god idé med psykologhjælp men står jeg med en pengepung fremme i

for at støtte forslaget fra herre rasmus horn langhoff nej det gør jeg ikke men samtidig

har jeg også en forventning om at de enkelte kvinder og mænds

gør alt hvad de kan for at give den enkelte som altså er kriseramt

er det største problem er at der i dag er otte ni ugers ventetid på at komme til psykolog hvis du er voldsramt

er den voldsramte tilbage i den voldelige relation og det er det mønster vi gerne vil bryde måske kan i

et akutproblem men det akutte problem må jo først og

sig selv og de eventuelle børn man måtte have med at få ro og fred omkring sig og føle

man er tryg det er det vigtigste behov som man kan få opfyldt lige der og der er det vigtigt at man også har et samarbejde

kommunen hurtigst muligt griber ind og sikrer at

sted at bo som ikke er krisecenteret men

et permanent sted hvor de kan føle sig trygge og så skal politiet selvfølgelig også ind over og sikre at eventuelt en mand hvis

en mand der har været voldelig også får at

vide at man altså ikke skal nærme sig

som har været udsat for vold og at det ville kunne udløse for

et tiltag som mentornetværket

under kvinfo faktisk er med til at skabe netværk for de her kvinder

komme ud og og søge arbejde eller få nogle gode råd til hvordan man søger arbejde og altså på den måde komme ud af hjemmet og deltage

en positiv effekt men i forhold til lige præcis den her gruppe

der skal langt flere virkemidler til for at sikre at der er

indvandrerkvinder som kommer ud på arbejdsmarkedet

og fem og tyve timersreglen har en langt mere gavnlig effekt i forhold til at sikre at man rent faktisk kommer ud på arbejdsmarkedet og ikke

bliver fastholdt i isolation

mentor og mentee og var også

starte det i sin tid jeg har fået stor gavn af det og jeg

om df ikke kan se fornuften i

kvinder i det her land altså ellers ville ordføreren jo ikke stille mig det spørgsmål men jeg må bare tage til efterretning at at der altså stadig væk

i i socialdemokratiet i forhold til at opnå erkendelse af at der hersker massive ligestillingsproblemer inden for

støtteparti for regeringen og derfor har dansk

særlig mulighed for at blokere for beslutninger i regeringen derfor vil jeg gerne spørge ordføreren om hvordan det kan være at kvinfo skal nedlægges

hvorfor skal kvinfo mishandles skæres i stykker

også hvor det er at de bliver mishandlet og jeg synes det er virkelig virkelig svært

at der er en forskel i forhold til hvad det er for nogle jobs man tager

lige løn for lige arbejde men der kan være forskel på de jobs man tager og den løn man får og det er jo meget meget svært

jeg støtter sådan set at så mange som muligt tager de jobs hvis de kan som de ønsker fordi det bedste

er enig i at uligelønnen mellem mænd og kvinder er et problem

det skal man gøre noget ved

bliver sagt at kvinder skal tage mere vellønnede jobs jeg kender en hel del kvinder der ville ønske at de fik mere i løn så jeg tror at de spørger sig selv

at det der med ligelønnen så er noget der er op til den enkelte eller at det også er noget vi skal handle på

det bare mangel på redskaber herindefra eller eller er det

den gennemsnitlige indkomst for kvinder er lavere end

der er flere kvinder end mænd som tager nogle jobs som ikke giver lige så meget i lønposen som som andre jobs det er jo noget der er ret svært at lave om på vi kan ikke begynde

kvinder til at tage nogle nogle videregående uddannelser som måske giver lidt mere i lønposen eller

tager en erhvervsuddannelse uanset om de

en spændende måde at sige det på

vi har i danmark kan vi jo ikke kun forklare med forskellige uddannelseslængder og det her med at der er store lønforskelle på de klassiske mande og kvindejobs

nogen forslag til

bibliotek hvor

og dermed kan jeg så også anbefale at man ikke løber en

så alle bliver informeret om hvad socialdemokratiet mener om ligestillingsredegørelsen men det skal ikke koste

ordfører noget han slap trods alt for for spørgsmålet jeg synes det er vigtigt at vi hvert år debatterer

i danmark og det er også derfor det er godt at vi har en ligestillingsredegørelse det skal

det ser rigtig godt ud i forhold til ligestillingen det ændrer på at der er en lang række områder hvor vi godt kunne ønske os at det gik endnu bedre og derfor er jeg også glad for og stolt over at regeringen har igangsat en række initiativer jeg forestiller mig at vi i løbet af de kommende ti

et kvarter får en rigtig god debat om om de initiativer er tilstrækkelige men før vi når dertil vil jeg

trods alt nævne et par stykker af dem kampen for ligestilling er jo selvfølgelig ikke givet og

vores privilegier heller ikke det er noget vi hele tiden skal

mænd og kvinder og folk af transkøn har lige muligheder man skal have

hvilken religion man har hvordan man går klædt

kunne se bedre ud jeg synes

deltog i hvor forskere fortalte os at godt og vel hver fjerde unge etniske

hvordan man kan gå klædt hvem man må være kæreste med hvordan man vælger karrierevej og så videre

relativt bred opbakning til de her tiltag og jeg har store forventninger til at de kommer til at give nogle fornuftige resultater et andet område

er hævnporno vi ved at

den høring vi i fællesskab holdt

dokumenterede dygtigt at politiet indtil nu har fået ganske få anmeldelser det ændrer sig i øjeblikket og det skal vi være glade for men vi skal sætte pris på at de unge drenge og piger der bliver krænket

det her handler ikke bare om straf det handler om en integreret indsats hvor vi ser på digital dannelse uddannelse af lærerne hjælp til ofrene flere ressourcer til de myndigheder der skal betjene politiforretningen og så i øvrigt også en højere strafferamme det er ikke et problem der går væk af sig selv

adfærd på nettet og den måde hvorpå vi flytter

udfordre os i fremtiden og det gælder både sexisme det gælder hævnporno det gælder nedladende tale og det gælder

støder på fysisk dem skal vi også

dem skal vi bekæmpe vi skal uddanne vores unge mennesker til at

have selvstændighed hjælpe hinanden med at sige fra og turde gå til en voksen eller en myndighed hvis der er at de oplever at folk går over stregen i forhold til deres privatliv og personlighed

jeg synes ikke det er særlig heldigt at den såkaldte leder af den fri verden har valgt at indføre the global gag rule igen og derfor er jeg også stolt af at vi i fællesskab og

det her med at have retten til at vælge om man vil have børn hvornår man ønsker at være gravid om man ønsker at afbryde sin graviditet er en menneskeret og jeg synes det er både fremragende og prisværdigt at danmark går foran og det glæder mig at hele folketinget

man ikke helt kunne nå i mål

arbejdsmarkedet nu ønsker at sætte pris på

jeg tror at virksomheder og organisationer

øvrigt også de offentlige der formår at tilbyde mænd en socialt acceptabel mulighed

vil tiltrække de dygtigste medarbejdere derfor er regeringen

initiativ hvor man har samlet store små og mellemstore virksomheder

sørge for at opfordre vise dokumentere og i øvrigt

særlig mænds deltagelse i barsel jeg synes at man som mand bør tage al den barsel man

jeg synes at det er et hæderstegn til de mænd

med deres baby som som moren har været men jeg synes ikke at det er politikere her fra folketingets talerstol der skal afgøre hvornår en barsel er lang nok til far eller mor det må være familien jeg vil gerne være med til

nedbryde de kulturelle barrierer der i dag betyder at inden for nogle særlige sektorer

dem selv det er skidt for arbejdsmarkedet og det er skidt for

om ligeløn vi har stadig væk et uforklarligt løngab og det er et problem og det er ikke godt nok den tidligere taler og den forrige taler påpegede begge to

være stolte af men vi har også ofte nogle udfordringer i forhold til at folk ønsker at benytte dem tør man som kvinde eller mand

der føler sig krænket i en ansættelsessituation eller i en lønforhandling gøre opmærksom på det her og måske ødelægge sin sin karriere

endnu flere gjorde det vi havde for seks måneder siden

synes jeg og det mener eksperterne også det er ikke bare noget jeg står og finder på talerstolen en temmelig væsentlig faktor i forhold til at bestemme hvordan indtjeningen på lønkontoen kommer til at foregå der er desværre nogle områder som traditionelt er præget af mænd og kvinder der sker dog

naturvidenskabelige vej sågar går ind på erhvervsuddannelser af mere teknisk karakter og det synes jeg

omvendt ser vi heldigvis også flere mænd der vælger det man i gamle dage og på en måske lidt nedladende måde kaldte de bløde fag altså jeg mener ikke at man kan kalde fag for bløde og hårde jeg mener at man kan kalde fag for relevante det er et arbejde man udfører man uddanner sig med en videnskabelig en teknisk eller en anden form for kompetence man så bruger til at

at vi som land er privilegeret at vi har mulighed for hele tiden at kigge på hvordan det går med ligestillingen rette ind og diskutere hvordan vi kan gøre det bedre

når organet for den højeste oplysning det står stadig væk

vælger at offentliggøre en undersøgelse der viser at danmark rasler ned

åbne rapporten som er lavet af verdensbanken og kigge på hvilke kategorier og determinanter der afgjorde placeringerne

sundhed der er danmark faldet næsten hundrede pladser

sundhed har sat en middellevetid

altså at kvinder cirka er syv år ældre end mænd når de dør så får man en score på hundrede

rusland hvor gennemsnitslevealderen er tyve år kortere end i danmark

danmark hvor mændene lever lidt for lang tid er rigtig skidt ifølge den her rapport ergo ryger vi ned på plads nummer og det må man ikke tage præcist

er ærgerligt at ligestillingsdebatten i organet for højere oplysning ender med at

fyldte en hel del og man desværre både

følte anledning til at leve op til sit ansvar og gøre opmærksom på at den her rapport som man brugte til at kritisere regeringen faktisk var bygget på ja falske nyheder dårlige determinanter og dårlig information det synes jeg ikke kommer folketingets ligestillingsordførere til ære

dejligt udvalg det er en dejlig gruppe der er masser af engagement der er masser af meninger holdninger

hvor der ellers er andre borgerlige som har haft større lyst til at snakke om det så jeg skal bare høre om ordføreren deler den begejstring som herre

integrationsministeriet eu

unesco ligestillingsministeriet mckinsey og alle mulige andre fornuftige organisationer og organer og politikere har for kvinfos mentornetværk eller er det hele bare et stort

hvor står ordføreren

jeg ved hvor krævende det er

er kædet sammen med den her biblioteksflytning

man har flyttet en lang række mindre bibliotekssamlinger for at sørge for at både kunne bevare sikre kvaliteten og adgangen

godt vælge at se det sådan og rent timingsmæssigt

kort analytisk stund hvor man kigger på fakta vil afsløre for langt de fleste

lad os lige se hvad der er ved at ske her men så kom det jo fra liberal alliance at

venstreorienteret propaganda og at det skulle lukkes og senere skulle

mentornetværk som jo ellers alle andre er fuldstændig enige om er en fantastisk gave gave til til integrationsindsatsen

ikke overraske ordføreren at at tingene bliver sat i forbindelse

en koordinerende rolle vi har en rådgivende rolle og vi kan vælge at påpege ting

udelukkende fjerner støtten fordi man har en holdning

til hvem der er ekstra feministisk eller andet jeg har personligt nogle nogle orienteringer i

til ligestilling der ikke altid harmonerer med kvinfo men det betyder ikke at jeg ønsker at de

kun vi bliver klogere af og der røg taletiden

citeret og at han derfor ikke

om det er noget ordføreren måske vil arbejde for så man man beholder mentornetværket under kvinfo netop fordi ordføreren

at bekæmpe social kontrol

kvinder og mænd ved jeg fra mit arbejde med det der faktisk

stor gavn af at have en mentor de kan snakke med og ikke mindst have et netværk der også kan være en ledetråd

når jeg siger at jeg ikke har samme kritik skyldes det

den opfattelse af kvinfo at det er en organisation udelukkende bestående af venstreorienterede kampfeminister hvis eneste formål er at nedbryde regeringen det er ikke

at man gør et fornuftigt stykke arbejde på mange områder min opfattelse er så også at hvis

argumenter for at flytte nogle midler eller andet som

både faktuelle oplyste og gennemsigtige forhold men det må være

at vi kan diskutere bare lige for at afslutte hvordan man bruger statens midler på ligestilling

ikke nogen der er hellige fredede eller for den sags skyld underlagt en særlig

fjerner en ting ud fra mere ideologiske årsager og egentlig ikke ud fra om den virker eller ikke virker

det må da bekymre ordføreren at det er ideologen

at man gør et godt stykke arbejde jeg er desværre ikke ekspert og jeg kan ikke forholde mig til kritikken af den rapport som mange taler om

men som ordføreren kan huske fra sidste valgperiode

se til når man har to tre ordførerskaber og løber fra herodes til pilatus og andre religiøse destinationer i jagten på at

så meget nærmere så jeg vil dykke ned i noget af det som

selv tager op nemlig digitale sexkrænkelser

så i hvert fald en tendens som får mere opmærksomhed og som er fuldstændig ødelæggende for de især kvinder

dækker over meget mere end det det dækker over nogle meget mere systematiske delinger af af private billeder af

intime billeder som man ikke har sagt ja til at få delt og som

af det som bliver diskuteret meget i den debat

i dag falder det enten ind under børnepornoparagraffen eller også

mig at høre om regeringen eller i hvert fald venstre vil arbejde for at man får en selvstændig bestemmelse der handler om digitale sexkrænkelser

jeg har ingen holdning til om det er rigtigt eller forkert at lave en særskilt paragraf det er

ikke i min egenskab af at være ordfører her på talerstolen

overbevise med gode råd og argumenter

synes jeg vi skal se på det omvendt tror jeg at et af de største problemer politiet har er at man

så vidt jeg forstår en selvstændig it kolonne der tillader at man registrerer de her forbrydelser på en samlet måde

ikke give hverken politiet sociale myndigheder eller

hovedspørgsmålet handler jo om at vi får gjort opmærksom på at her er tale om en alvorlig forbrydelse og at det ikke handler om at krænke privatlivet men at det er en seksualforbrydelse og at det er unge

jo er et meget selvstændigt signal

synes det er vigtigt at man italesætter seksuelle krænkelser

jo en del af den oplysning vi kommer til at fremme og ja jeg er helt enig med fru pernille skipper i at det er en seksuel krænkelse det skal italesættes

at høre om vi alligevel kunne følges lidt ad vejen for jeg hører egentlig også en oprigtig interesse fra ordføreren

det der står i redegørelsen er jo at man kan lave en kampagne

tænker om kunne man overveje at man også kunne fremrykke den oplysning til fædrene så den ligge langt tidligere problemet er jo tit at de bliver opmærksomme på barselsrettigheder på et tidspunkt hvor kvinden måske allerede har oplyst sin arbejdsplads om

er blandt andet tdc novo nordisk og andre der

forhold og så videre jeg

tror ikke at en oplysningskampagne kan stå alene

ændre den kultur der findes på arbejdsmarkedet og

er meget sværere at få ændret kulturen end andre det handler om at sikre at det er noget vi mænd

før den kvinde vi er sammen med kommer og fortæller os at vi nu er så heldige at vi skal være fædre

også tænker på at planlægge måske endda også gør os nogle tanker om hvordan vores arbejdsgivere og kollegaer kommer til at reagere i den situation og når man som mand skal tænke over det er

ordføreren er optaget af det her med kvinders reproduktive sundhed og retten til egen krop

jeg bare høre nu har ordføreren lidt bedre adgang til statsministeren end jeg har og jeg ved jo at

mødes med den amerikanske præsident kunne ordføreren ikke sende ham en lille sms om at de skulle tale om

bliver ualmindelig fyldt op med med gode råd og det kan vi jo kun være glade for for at svare helt konkret jeg synes det er helt forfærdeligt jeg synes det er skammeligt at verdens tilsyneladende eneste tilbageværende supermagt genindfører den her lovgivning sætter verdens svageste kvinder under pres i nogle områder hvor de har det hårdt nok

findes mere velformulerede mennesker end mig til at skulle

talerstol skal beskrive detaljeret hvad kvinfo trafikstyrelsen eller for den

jeg var også lidt ked af at ordføreren tidligere i sit spørgsmål jeg tror det var til fru marlene harpsøe

men bare fordi man får statsstøtte i nogle år

dermed en indikation af at jeg rykker mig nogen steder hen på dagsordenen men blot en indikation af

må kunne tale om tingene uden at tillægge ubehagelige værdier og motiver

og forskningsbibliotek hvis opgave det er at igangsætte og formidle forskning om køn om køn ligestilling og etnicitet

der træffer beslutninger som ministre have stillet sin nysgerrighed hvad bliver kvinfo så til

jeg beder ikke om at få et totalt nyt citat men en almindelig sund dansk

spørge om nu når vi har venstres ligestillingsordfører

ordføreren ikke bliver alt for imponeret over min aktivitet hvor jeg så ikke kan følge det op med handling men tillad mig at bruge de resterende syv og tredive sekunder på

at man er uenig i den her debat der findes om kvinfo men må jeg ikke også gøre opmærksom på at det her drejer sig om en ligestillingsredegørelse for hele landet det drejer sig om unge etniske kvinder der bliver holdt fast i social kontrol det drejer sig om kvinder og mænd der får tæsk drejer sig om mangel på ligeløn det drejer sig om barselsregler det handler om vores identitet og kultur og det oppositionen kan diske op med i deres spørgsmål til regeringspartiet

kvinfo stort set

og så havde jeg håbet på at ordføreren ville sige nej det er sådan en løbende debat vi har

jeg bare helt direkte er det ikke en løbende debat man har i partiet

at man kan fornemme hvis man hvis man følger med i diverse medier jeg har udtalt mig om det her ad en omgang det

i politiken hvor jeg sagde nogle pæne ting om det arbejde fra kvinfos side

flytning til at identificere sådan et i

mentornetværk har arbejdet og jeg kender ikke baggrunden for bevillingen og budgettet jeg vil gerne undersøge

så med på at det eneste der er relevant for store dele af oppositionen nu skal

at komme til at inkludere alle undskyld er kun at spørge ind til det her område det forstår jeg godt men man må også acceptere og nu har jeg sagt det tre gange at jeg desværre ikke er bekendt med det område

selvfølgelig venstres politik man får mig ikke

ideologisk rigtig rigtig vigtige og som

i mål det er

der står også at der skal gøres noget hvis vi skal i mål

vi kan ikke bare sætte os ned og vente på ligestilling det er også ideologisk

at det handler om lige muligheder til alle underforstået antager jeg ikke bare lige rettigheder men at der kan være en

regeringen har med i sin ligestillingsredegørelse for vi har ikke ligestilling i

men det går bare så umådelig langsomt at der vil gå mere end hundrede år før vi opnår ligeløn hvis vi ikke aktivt gør noget ved det på barselsområdet

en forsvindende lille andel af barslen det er vist kun omkring syv otte procent af den samlede barselsorlov hvilket ikke kun betyder at der er en masse mænd

dårligere og ringere tilknytning til deres børn end de ellers kunne

af på mændenes chance for at få forældremyndigheden når

og på lønforskellene mellem mænd og kvinder det er jo også stadig sådan at det koster cirka ti procent på livsindkomsten det vil sige både løn pensioner og det hele for en kvinde at få et barn og det er

også hvem det er der tager opvasken derhjemme noget for kvinders muligheder for

i erhvervslivet og for den helt enorme skævhed der stadig væk er i det danske erhvervs

bestyrelsesmedlemmer som ofte er det vi diskuterer men sådan set også mellem

en rigtig stor skævvridning

bare nemmere at få sådan en hæsblæsende karriere til at harmonere med de forventninger og det ansvar som samfundet og omverdenen tillægger tillægger en

den klassiske kvinderolle og så kan jeg egentlig godt forstå at der er mange kvinder der bliver provokeret når de får at vide at de skal tælle deres

det er sådan de arbejdsmarkedsmæssige

udfordringer en stor del af ligestillingskampen det er der heldigvis også mange andre ordførere

har nævnt og det er også nævnt i regeringens redegørelse på mange forskellige måder

til egen krop det gælder

seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder det vil sige retten til abort og seksualundervisning og prævention

så hamrende vigtigt ikke mindst i en tid hvor

den såkaldte leder af den frie verden

går ud og fratager

der findes mennesker der kan retfærdiggøre

bestemme over egen krop fordi

seksualitet og dele et billede uden at det så nødvendigvis skulle betyde at hele verden skulle se

er vigtigt at vi også italesætter det specielt fordi

helliger os enormt meget og italesætter som en særlig dansk værdi

et særligt dansk problem i i forhold til

alt muligt andet på at danmark har ligestilling men jeg vil vove den påstand at når det stadig væk sker for piger og kvinder at de bliver udstillet på den måde og bliver systematisk mobbet

gjort tilnærmelser til af fremmede mænd på den baggrund jamen så er det lige meget hvad man skriver under på så

seksuel chikane på arbejdspladser er

stadig væk noget man oplever både

blive taget på i en helt almindelig

nattelivet i danmark sker og vi formår ikke at få gjort nok ved det social kontrol blandt religiøse mindretal i danmark

et kæmpe problem som vi formår at tale utrolig meget om i det danske folketing

nok ikke formår at gøre så synderlig meget ved

generationskløfter og

krisesituation og hvor et ungt menneske må forlade sin familie eller bliver tvunget til at træffe valget imellem

engang talt om den vold i familien der stadig væk foregår i danmark hvor mange tusinde især kvinder og selvfølgelig også mænd men især kvinder bliver udsat for både fysisk og psykisk tvang

de stadig væk er underlagt den såkaldte ægtefælleafhængighed i kontanthjælpen som betyder at de ikke kan få nogen penge men er økonomisk afhængige af den voldelige ægtemand de lige har forladt det er da gammelt

lave sådan en sandwich af godt dårligt

er feminisme også

nu er selv venstres ligestillingsminister kommet med på vognen og er blevet feminist

salen med så bliver vi alle sammen enige om at det er godt at vi definerer os som nogle der vil kæmpe for lige rettigheder og lige muligheder uanset køn seksualitet

som der er mange andre ordførere der har pointeret heroppefra

sammen

for mænd og der er mange der har nævnt dem allerede

de udmærkede konferencer og de tiltag og alt muligt andet som er oplistet i ligestillingsredegørelsen det er alt sammen positivt

blevet sat i værk og det man har intentioner om at sætte i værk

os selv hinanden og ikke mindst ministeren alvorligt og sige

hvis vi er er enige om at det ikke kun handler om lige rettigheder men også om lige muligheder og vi er enige om at vi ikke er i mål og vi er enige om at der skal gøres noget for at komme i mål

der er lidt en tendens til at de her redegørelsesdebatter

ofte ender sådan lidt i hat og briller og så kommer vi ikke så meget videre så derfor vil jeg bare gerne stille ministeren to helt konkrete spørgsmål og jeg har seks sekunder til det hvad vil ministeren gøre for at mindske uligelønnen

til at tage noget mere barsel det var

nogle gange kan man blive i tvivl om hvad ligestilling er det

et område hvor der er store politiske diskussioner for liberal alliance siger ordet det hele det handler om lige stilling vi skal stilles lige over for loven og vi skal som samfund anerkende menneskers ligeværd det betyder at

ikke skal stemples på grund af køn farve seksualitet religion eller andet men for den man

to af de største udfordringer handler egentlig om at ligestille mænd med kvinder det er vigtigt at vi ikke låser os fast på en forældet tilgang til ligestilling det mener vi at kvinfo kvinfo har haft og derfor lægger vi op til at kvinfo ikke skal have statsstøtte fremover den anden side af mønten er at ligestillingen ikke skal blive et udgangspunkt for at udligne forskellige præferencer det gælder for den nystiftede familie hvor forældrene selv skal kunne vælge hvordan barslen skal forløbe ligeledes skal indsatsen prioriteres i til de reelle udfordringer det skal ikke handle om frisørpriser eller diskoteksindgang eller fridage

menstruationssmerter og det skal heller ikke

når en tilbagevendende diskussion bliver om der skal være kvindekvoter i bestyrelser den nye generation af kvinder uddanner sig generelt mere og med højere karakterer end deres jævnaldrende mænd kvinder er ikke et svagt køn der af staten skal hjælpes frem gennem positive rettigheder det er ikke den selvforståelse vi vil give videre til den næste generation af kvinder nej i unge piger

når vi snakker om biblioteket men men lad nu det være

med fru laura lindahl i at kvinfo

det vil liberal alliance ikke

ikke vil ansættes fordi de er

kvinder de vil ansættes fordi de er

altså at vi skal have kvindekvoter i danmark mener vi ikke at man repræsenterer den brede befolkning

de allermest jubelbegejstrede da den forhenværende regering gennemførte loven men nu er liberal alliance i regering og har ansvaret for regeringsførelsen

for at den her lov rent faktisk kommer til at virke så hvor står

gavne bundlinjen i virksomhederne og gavne danmarks bnp

men vi går ikke ind for at lovgive om det vi mener at det er den bedst kvalificerede

med kvalifikationer og demokrati

med mangfoldighed fordi det påvirker bundlinjen positivt

de kun kommer ind i et udvalg hvis regeringen kommer hen og siger lille kvinde vil du ikke godt være

det synes jeg simpelt hen er nedværdigende over for kvinderne

hvilke organisationer der skal have offentlig

jeg tror at det der var kriteriet var om man havde en politisk holdning så skulle man ikke have offentlig støtte

og offentlig støtte så jeg tænker bare umiddelbart mener liberal alliance også at alle de organisationer skal fratages deres offentlige støtte og at det er det man arbejder for eller er det kun

at lave noget socialt understøttende arbejde på tværs af politiske holdninger det har ikke noget at

og der er så vidt jeg ved en ensartet

får hvert parti en støtte som er totalt ligeligt fordelt uanset hvilken politisk retning

har

tværs af politiske holdninger

kvinfo er jo ikke en partipolitisk organisation de driver alle mulige former for

køn at liberal alliance bare ikke kan lide kvinfos holdninger men at

altså foreslå at cepos også skulle have støtte det gør vi ikke så det har ikke noget som helst at gøre med om vi kan lide kvinfo eller ej det har noget at gøre med at de har en politisk dagsordenen og det skal vi ikke bruge skattekroner til men i øvrigt kunne det da klæde

to og tyve ansatte og tyve af dem er kvinder og to er mænd hvordan hænger det så lige sammen hvis man nu

fri i danmark det er den både på universiteterne og alle andre steder hvor der forskes for offentlige midler og uanset hvilke resultater en institution som får statslige statslige midler men er en forskningsinstitution

skal det ikke sorteres af politikerne

kvinfo er en forskningsinstitution

de lov til at have forskning som argumenterer for kvoter eller viser hvordan kvoter fungerer andre steder i verden et os meget nærtstående naboland har faktisk kvoter ved lov om

og det er norge så det er jo ikke fuldstændig vanvittigt at rejse det tema der er medlemmer af det radikale venstre som går ind for kvoter og der er nogle der ikke gør det er en politisk diskussion det må gerne belyses af en forskningsinstitution som gerne må have en mening ellers så det skralt ud så derfor spørger jeg lige om det ikke var en fejl at liberal alliances ordfører

forskning den bliver flyttet hen under det kongelige bibliotek hvor kulturministeren

der er jo ingen der siger at der skal forskes mindre er tale om en nedprioritering man har valgt at flytte det derhen hvor man mener at det ligger bedst

en ting den anden ting er så at man kommer med nogle resultater af forskning på et objektivt grundlag det er superfint det har vi alle sammen brug for

skal de gøre ud fra den forskning som de skal fortsætte med at gøre under biblioteket men når man går ud og taler for kvindekvoter er det en subjektiv vurdering og et subjektivt ønske og et politisk ønske og det er rigtigt at

jo en politisk beslutning og som ordføreren selv sagde er det en politisk diskussion ja

virket i norge

en meget høj andel af kvinder i deres virksomhedsbestyrelser og derfor er det da legalt at fremføre

hvert fald ikke hedde sig selv om ordføreren for liberal

udtrykt sig på den måde at den statslige støtte til institutioner gives efter en politisk vurdering af det

så giver det ingen mening længere

ikke et frit demokrati vi lever i

det politisk styret herindefra og det er det ikke heller ikke med liberal alliances

hvis man har et resultat af en forskning og hvis den forskning viser at kvoter virker

at der skal indføres kvindekvoter i danmark og det er der skillelinjen er

er på at fremføre

jeg godt tilbage til det med politiske holdninger for gadejuristen har også

har politiske holdninger til

og hvis i vil ligestille kvinder generelt med den samfundsgruppe som gadejuristen

det vil jeg i hvert fald

jeg synes det er langt ude

afkriminalisere narkotika

meget enige i i alternativet

af de gode elementer er en anerkendelse af

på ligestillingsområdet i danmark som vi har en politisk forpligtigelse til at adressere det anerkendes også at det ikke bare handler om køn isoleret set

er med til at begrænse lige muligheder på mange forskellige parametre

på uddannelsesområdet på arbejdsmarkedsområdet i familien på gaden og så videre her må jeg

ministeren vil støtte nogle af de beslutningsforslag som alternativet

at anerkende mænd der har fået foretaget

fremsat i næste uge det anerkendes også i den her

ligestillingsredegørelse at viden om ligestilling og

de udfordringer vi har i danmark på ligestillingsområdet er en helt central komponent når vi skal adressere ligestilling i danmark og at vi skal have mere viden for at løse de problemstillinger jeg synes faktisk at ministeren i den her redegørelse fuldstændig punkterer myten om at ligestilling er et venstrefløjsprojekt

for ligestilling er et fælles demokratisk projekt

lille smule kritiske over for

sammenligner os med vores nabolande

men der ryger altså nogle ressourcer i den øvelse det skal

som ikke er adresseret direkte her i ligestillingsredegørelsen

når vi diskuterer ligestilling bruger vi vores egne personlige erfaringer som argumenter

eller vi historier eller følelser fra vores eget liv eller nogen vi kender

jeg har ofte hørt kvindelige politikere sige jamen jeg er kvinde og er blevet valgt til folketinget og det har ikke været noget problem for mig hvis

kan alle andre da også det er argumenter baseret på personlige holdninger og personlige erfaringer tænk hvis vi gjorde det på skatteområdet

det er en opgave som jeg synes vi alle sammen står over for og derfor skal vi have mere forskning på ligestillingsområdet

for ministeren som jeg har meget stor sympati for

varm luft eller lidt for mange løse hensigtserklæringer

som havde nogle

handlingsbaserede elementer i sig

elementer i den her ligestillingsredegørelse

oplyse om rettigheder og ligestilling i etniske minoritetsmiljøer og

styrke indsatsen mod digitale sexkrænkelser

undersøgelser af gensidig partnervold

til københavn og jeg kunne fortsætte der er mange flere ting

jeg er helt med på at for at handle på noget skal man

er rigtig mange elementer som vi allerede har viden om

nøgenbilleder af kammerater blive sendt rundt og hver femte har selv oplevet på egen krop at få delt private billeder

skal undervises i digital etik de skal undervises i hvordan det kan føles at blive udsat for

så vi ønsker os bare noget mere forpligtelse

daginstitutioner og dagtilbud ligestilling

skal tænkes ind fra børn er helt små og dagtilbud og uddannelsessystemet uddannelsessystemet skal udfordre alle så de bliver så dygtige som muligt og alle talenter kommer i spil

en fin hensigtserklæring men man kunne også

en hensigtserklæring så man for eksempel skrev at alle der arbejder med børn og unge skal vide noget om og forholde sig til ligestilling

at den viden skal implementeres hos de hos de mennesker der arbejder med vores børn og unge det ønsker vi os af den næste ligestillingsredegørelse næste år måske kommer nogle meget mere aktive

kampagner virker ikke særlig godt i forhold til at være adfærdsregulerende det har vi set rigtig mange gange før så jeg vil gerne vædde en eller anden form for middag eller

andet på at den kampagne man gerne vil iværksætte for at få mænd til at

når vi som politikere kan erkende de problemer der findes

vi også forpligtet på at formulere nogle politiske mål

godt tænke os en barselsmodel hvor vi forbeholder tre måneder til far

værktøjerne men lad os blive enige om at have nogle mere handlingsorienterede målsætninger og måske kunne vi også blive enige om

der skal til men som måske kan sætte gang i en udvikling

mål i sig selv men redskaber til at skubbe på en udvikling som vi gerne vil have så lad os være mere

modige i forhold til at prøve nye ting af ministeren skriver at det er ministerens mål at skabe rum for debat det vil jeg gerne anerkende

spørgsmål

vi har igangsat hvor vi forsøger at mobilisere

motivere mænd til at blive længere tid derhjemme til at tage mere barsel til at tage mere ansvar og i øvrigt omfavne det som en værdi man anerkender på arbejdspladsen og som en egenskab

synes det er fornuftigt at bibringe når man ansætter i stedet for sådan

handler jo ikke om at vi tager noget fra kvinderne men vi giver bare far den samme rettighed eller den anden forælder hvad det så end er for et køn

anerkender vi alle initiativer i forhold til

private arbejdsmarked men man kunne

private arbejdsmarked som vi skal lave sådanne målsætninger og kampagner for hvorfor kunne

en statslig styrelse at nu prøver vi en model af hos jer

da lige så meget det offentlige arbejdsmarked som forhåbentlig skal løfte

det skal være for en opgave kvinfo skal have fremefter eller om det kan være den samme opgave

er vigtigt at have en uafhængig institution som kvinfo der kan bringe ny viden ind som vi ikke har efterspurgt fordi vi måske ikke

det er bare en opfordring så til selve redegørelsen som jeg synes er glimrende meget langt hen ad vejen

satspuljen og det betyder jo også at rigtig mange partier bag ved derfor er der meget

genkende og der er rigtig mange gode intentioner og den er bygget

de seere eller muligvis ser eller hører debatten her

handler om et tema som jeg vil tage op særskilt nemlig vold i nære relationer

er også styrket oplysning og viden om vold i nære relationer som et indsatsområde

hvert år udsættes for fysisk partnervold cirka tre hundrede mænd og

hundrede kvinder kontakter årligt en skadestue

i to tusind og femten havde cirka to tusind kvinder og to tusind børn et ophold på et kvindekrisecenter og nu springer

fire og halvfjerds procent af de voldsudøvere der har været i behandling hos dialog mod vold er vokset op i hjem med vold otte og firs procent af adspurgte danskere mener at vold mod kvinder og mænd i hjemmet altid er uacceptabelt og skal straffes

en lang række fakta som belyser

bruger som udgangspunkt når vi prioriterer som ligestillingsordførere

med ligestillingsministeren og regeringen

at vi kan trække den rigtige vej det jeg så bliver lidt rystet over i

at jeg erindrer

niogtyvetusind kvinder der blev udsat for vold i hjemmet og titusind mænd der blev udsat for vold i hjemmet det er altså steget med henholdsvis fire tusind og tre tusind i den tid hvor vi har arbejdet målrettet for at løse det her problem med vold

gør vi det på den rigtige måde

at se på tingene på en lidt anden måde

konkrete mål der peger på at vi vil af med vold i nære relationer

som et mål at vi hvert år skal reducere antallet

eller på anden måde angive en retning

det er vi gerne vil som også på en

forpligter os til at følge det op på en måde som måske er mere konkret end vi har været vant til

forsøg et sted og der synes jeg altså at volden er noget af det mest brutale og jeg er lidt ked af at der ikke er en statistik over hvor mange børn der oplever vold i deres hjem

mor og far

der er også områder hvor vi ved hvad der virker vi ved at dialog mod vold faktisk virker over for voldsudøvere

jo etcifrede millionbeløb vi har sat af til det måske skulle vi prioritere anderledes og sætte endnu mere af til den opgave

mennesker der begår vold er vokset op i familier med vold så har det

hvis ikke vi prøver på en eller anden måde at finde ud af hvad der virker og prioriterer det på en anden måde end vi gør i dag hvor vi næsten nogle gange symbolsk sætter etcifrede etcifrede millionbeløb af og hvor vi kunne udvikle

arbejde med dialog mod vold som faktisk virker jeg tager

håndsrækning eller et forsøg på

den måde vi prioriterer på når otte og firs procent af borgerne finder at vold i hjemmet er uacceptabelt og finder at vold skal straffes

egentlig tror jeg at man kunne blive straffet for vold

har ikke undersøgt det her men

jo sige at den voldsudøver i hjemmet som får en straf kan vælge at få den straf erstattet af et forløb i dialog mod vold fordi det faktisk viser sig at man kan få for eksempel mænd der udøver vold i hjemmet til at lade være med det når de har været igennem den

i den redegørelse der ligger vi bakker fuldt ud op

om konstateringen af at ligestilling er en grundlæggende frihedsrettighed i vores samfund og at danmark er blandt de mest ligestillede lande i verden men også at der er plads til forbedringer jeg vil sige at når jeg kigger på

er en lille smule copy paste over det jeg står

et stykke arbejde her men der skal også helst være noget progression i det og der synes

end en egentlig handlingsplan med perspektiver og fremtidige visioner

fald til at tænke om om regeringen egentlig ligger inde med nogle konkrete ambitioner og målsætninger

eller hvad er det egentlig for en barre regeringen gerne vil løfte for der står nemlig

i redegørelsen at at regeringen gerne vil løfte barren men vi kan jo

hvor den barre skal løftes hen hvis vi ikke har sat nogen mål for det

det gælder over en lang række emner hvor vi i sf mener at regeringen fortsat mangler klare visioner og svar de store udfordringer der

med ligestillingen mellem kønnene i danmark det første handler om ligeløn i danmark er der i dag stadig ikke ligeløn for

det kræver også at vi adresserer problemet nemlig at der er mænd der synes det er helt i orden at købe sig til seksuelle ydelser hos kvinder når vi i dag diskuterer ligestilling

et sidste meget aktuelt emne som jeg

mange andre i dag heller ikke kan undlade at berøre ministeren skriver i sin indledning til redegørelsen at vi er kommet langt

er et citat vi er kommet langt med ligestilling i danmark

det vi har kæmpet for igennem så mange år må ikke tages for givet for det er bestemt ikke kommet af sig selv det er jeg meget enig i for det har krævet mange års kamp og det er aldrig kommet af sig selv det er kommet fra mennesker som tog et initiativ for at ændre på samfundsnormer og strukturer både i regeringskontorerne men især ude i befolkningen et af de mennesker var nynne koch der i nitten fire og tres begyndte at indsamle og systematisere kvinderelevant litteratur i en forskningsoversigt

kvinder skulle ligestilles med mænd og i den forbindelse var oplysning viden og

formaliseret i en selvstændig institution med støtte fra regeringen den hedder i dag som de fleste nok er bekendt

målet er at fjerne al statsstøtte fra kvinfo det mener jeg og sf ikke

der er meget ligestillingsperspektiv i i sf mener vi at kvinfo

som et uafhængigt videns og udviklingscenter der i over tredive år har indsamlet produceret og videreformidlet viden om ligestilling har kvinfo været en drivkraft og en stemme på ligestillingsområdet som vi som vi aldrig kunne

derfor er det jo så også interessant at få klarlagt her

ligestillingsministeren anerkender at kvinfo har haft betydning for ligestillingen i danmark eller om det også er ligestillingsministerens holdning at kvinfo

været dygtige nok til at købe nogle nye billeder at

er ikke fordi vi skal tilbage ad fortidens

desto mindre havde nogle meget klare holdninger til

respekt for jeg har respekt for at man siger vi mener at det her fungerer og vi ønsker ideologisk set at melde

jeg fornemmede ikke helt af talen og det er muligt at jeg

er nogle steder hvor det faktisk giver mening

kæmpede rigtig meget for før vi kom i regering som vi

sige at han er i undertal er det også et problem eller gælder gælder det kun når

og det synes jeg er et problem

præmis om at kvinder selv kan melde sig ind de

nogle hvor man bare melder sig ind eller søger en stilling det handler

ofte om positioner hvor der er en intern rekruttering der er nogle ekstremt stærke netværk mellem mænd som de har været dygtige til at opbygge

det ikke for den enkelte lille kommune eller den enkelte lille bestyrelse så er det i virkeligheden bredt set jeg vil se det her mønster ændre sig og det kan

tilbageskridt hver gang der bliver valgt nye folketingsmedlemmer ind eller

en ny regering så går det tilbage med repræsentationen

det gælder også etniske minoritetsmiljøer og muslimske miljøer

selvfølgelig skal vi bekæmpe alle mulige

former for undertrykkelse også i de her

den største styrke tror jeg i virkeligheden ligger i civilsamfundet mange af de initiativer der er taget rundtomkring

bydelsmøder er med er med til

løfte nogle af de her opgaver med at få bragt nogle af deres unge

mærker en uenighed om at ligestilling handler om frihed og frihedsrettigheder for alle frihed til simpelt

skal vi værne om og det skal vi forsvare alle skal have frihed til at kunne udtrykke sig til at udfolde sig uanset køn seksuel orientering og kønsidentitet

vi er nået langt med ligestillingen i danmark

glad for at flere af ordførerne også understreger

at mange ordførere konstaterer at jeg også siger

at vi risikerer at erstatte fremskridt

stilstand og måske endda ligefrem

i new york hvor flere af ordførerne også deltog minder os virkelig med tydelighed om at ligestilling absolut ikke er noget man kan tage for givet det er noget som vi hele tiden skal fremme det skal vi herhjemme og det skal vi ude i den store verden

er kvinders rettigheder sat ud af kraft det gælder retten til at bestemme over egen krop og det gælder også

at rigtig mange lever et liv med vold det kan vi ikke sidde overhørig og heldigvis

det sådan set noget jeg konstaterer at vi er enige om på tværs af partiskel vi står fast på kvinders rettigheder også når emnet bliver ømtåleligt for de gammeldags tænkende der er min holdning at vi

ligestillingsproblemerne herhjemme som vi er det når vi samles

i danmark findes der altså også steder

er sat ud af kraft hvor der er kvinder som sådan set ikke har ret til at bestemme over egen krop og

traditioner familiemønstre

får lov til at nyde godt af de muligheder som vi har i danmark det gælder naturligvis ikke alle

som tager uddannelser som arbejder og det hele taget oplever at få lov at leve et liv i frihed

som fortsat oplever at deres liv begrænses af social kontrol og æresbegreber som bare ikke hører hjemme i det danske samfund vi kan ikke acceptere det vi skal ikke acceptere det og derfor

er det for mig en helt central og højaktuel ligestillingsproblemstilling i danmark det skal vi kunne tale om og det skal vi også kunne handle på vi må ikke lade stå til og undgå debatterne i sådan lidt misforstået hensynsfuldhed eller berøringsangst

det er svære debatter ingen tvivl om det men hvis vi

lader disse piger og disse kvinder i stikken

handler det om at sikre den enkeltes ret til at kunne udtrykke sig til frit at kunne bestemme over egen krop og

i vores samfund danmark er blandt de lande

og det nyder vi som samfund godt af det gavner vores vækst det gavner vores velfærd

altså stadig væk stor forskel på mænd og kvinders valg af arbejdsområde

mellem den kvindedominerede offentlige sektor og den mandedominerede private sektor så er det da også rigtigt at det stadig i høj grad er mændene der sidder på topposterne både i det offentlige og i

ordførernes morskab fortælle at jeg da i hvert fald i dag har tilbragt to tre timer i økonomiudvalget så det er ikke sådan at de kvindelige ministre ikke deltager i arbejdet i økonomiudvalget eller i koordinationsudvalget jeg er ikke fast medlem

om at vi generelt set bredt som samfund altså ikke har råd til at gå glip af dygtig arbejdskraft og ikke har råd til ikke at bruge hele den talentmasse som vi alt andet lige bruger rigtig mange midler på at sikre har en god uddannelse en af de ting som vi skal have fokus på i forhold til det kønsopdelte arbejdsmarked er fordelingen af barsel og orlov og ja vi har i danmark en skæv fordeling af forældreorloven og det handler jo altså både om mænd og kvinder for det er altså vigtigt at fædrene har mulighed for at tage del i deres børns liv og fædrene efterspørger det en mere ligelig fordeling af forældreorloven er ikke kun til gavn for fædrene børnene og familierne jeg tror altså også på at det vil bidrage til mere attraktive arbejdspladser og generelt til at fremme ligestillingen i danmark men den enkelte familie skal naturligvis selv beslutte hvordan barslen prioriteres og fordeles det ikke en lovgivningsopgave jeg ved godt

vi uenige mange partier vil gerne bruge lovgivningsværktøjet

for og imod øremærkning

hver vores skyttegrav og ikke får taget dialogen og debatterne i familierne

på arbejdspladserne blandt vennerne og også politisk det kan være at det for nogle ordførere her når man læser ligestillingsredegørelsen er frustrerende at det ikke er lovgivningsværktøjet jeg insisterer på

jeg tror der er andre veje at gå for det handler rigtig meget om kultur

at jeg sammen med erhvervsministeren i år

de faglige organisationer som har til formål at fremme fædres brug af orlov blandt andet ved at få udbredt gode eksempler ved at oplyse om muligheder og rettigheder og selvfølgelig også

at sætte fokus på effekterne for vi ser at der er gevinster at hente også for mødrene når mænd i højere grad end i dag gør brug af de allerede gode muligheder de har for at kunne holde orlov med deres børn

at mærke også får lov til det af deres koner

det handler om at nå ud til de brancher hvor vi i dag ser

er ingen tvivl om at den skævhed vi i dag ser på arbejdsmarkedet også er et resultat af et kønsopdelt uddannelsesvalg der eksisterer i dag mange indgroede bevidste og ubevidste normer om køn som præger både de unge selv men jo også lærerne pædagogerne og så sandelig også forældrene i

tilgang til børn og unge det er forestillinger og forventninger til piger og drenge som et eller sted tror jeg kommer til at stå i vejen for det enkelte barns frie valg og

på fremtidens arbejdsmarked ja på nutidens arbejdsmarked er der altså brug for fleksibilitet og dygtige medarbejdere blandt andet også it specialister som er noget af det vi taler om så et

og på arbejdsmarkedet skal være bevidste om de måske kønsstereotype opfattelser

bestemte valg vi skal styrke de unge i deres frie valg af uddannelse så de ikke begrænses af stereotype opfattelser af hvad drenge og piger

digitale sexkrænkelser hævnporno som også har været debatteret retten til og muligheden for at bestemme selv gør sig naturligvis gældende i i mange facetter af ungdomslivet i dag og jeg er enig i det som mange

har været inde på og som også fremgår af redegørelsen

i højere grad skal have blik for den

det er min oplevelse at vi i de sidste år har været vidne til et normskred hvor for eksempel det

dele intime billeder af andre nærmest er

en accepteret del af kulturen

risikerer at blive krænket ved at andre deler deres nøgenbilleder på sociale medier uden

indebærer en risiko i forhold til de unges trivsel

på egne evner et dårligt selvbillede kan virkelig have store konsekvenser

er utilfreds med eget udseende er

bidrager til dårlig trivsel dårlige karakterer lavere forventninger til ens karriere

er en undersøgelse af unges opfattelser af køn krop og seksualitet

undersøgelse af hvordan digitaliseringen spiller ind på deres opfattelse

og selvfølgelig også mere debat ligestilling er en rettigheds og frihedskamp det er den globalt og det er den i danmark vi skal værne om ligestillingen og vi skal fortsætte arbejdet for at alle har lige muligheder for at indfri deres potentialer og udnytte deres frihed til at vælge det liv de ønsker at leve

lægger vi så sporene for det kommende års ligestillingsarbejde

jo ikke regeringen alene og det tror jeg også at

kan eller skal løfte ligestillingsdagsordenen

for at skubbe på ligestillingen og holde fast i debatten

det er min ambition at skabe rum for de debatter fordi de

ordfører herre rasmus horn langhoff og og takke for anerkendelsen af min kommentar i politiken hvor jeg

feminism og hvad er det så egentlig det betyder

på engelsk ikke minister of gender equality men minister of equal opportunity det synes jeg er afgørende vigtigt at vi husker

helt forståeligt at herre rasmus horn langhoff igen fremhæver hele initiativet omkring

er helt bekendt med ønsket omkring psykologordningen

netværksinitiativer med tilknyttede psykolog

det ikke er den som herre rasmus horn langhoff selv ønskede sig men det var det der var forhandlingsresultatet og det venter jeg mig meget af så

jeg bliver næsten helt ked af det altså ikke sådan alvorligt men

utålmodig i forhold til det her med information til begge forældre altså digital post til begge forældre

udviklet den her tekniske løsning så begge forældre

digital post om deres børn og kommunerne er orienteret om hvordan de skal gøre det så

vi stadig væk har tilbage at diskutere hvad vi gør

børneydelsen

ordfører fru marlene harpsøe meget klar i mælet omkring den problemstilling jeg

er manglende ligestilling for

mænds opfattelse i de etniske minoritetsmiljøer det er tror jeg nøglen til at lykkes med at skabe ligestilling også for kvinder i etniske minoritetsmiljøer

at mændene og drengene i høj grad også er aktive spillere og skal være aktive spillere

den ottende marts havde jeg et meget interessant debatmøde hos hos 3f hvor der sådan set var flere af aktørerne som

i det historiske perspektiv med kvinders adgang til arbejdsmarkedet og hvad

type jobs og hvilke typer uddannelser

når man så løfter tingene i procent

en form for for skævhed er det så en ulighed

hvad er det man forstår ved lige løn for lige arbejde der synes jeg vi

for mig at se skal man ikke bare fordi man har tre års uddannelse per definition sige du har tre års uddannelse og du har tre års uddannelse ergo skal i have det samme i løn altså det må være lige løn for lige arbejde og hvad er lige arbejde så

vi oftest diskuterer barsel ja der har jeg redegjort for hele aktion fars orlov som for mig at se er det vigtigste redskab i forhold til at rykke på det her der tillader jeg mig allerede nu lige at springe lidt over jeg skal nok vende tilbage

meget meget vigtigt budskab om at vi generelt skal være varsomme med

kendetegnende når vi diskuterer ligestillingsproblematikker det er det meget ofte når vi laver forhandlinger på socialområdet

det bliver ofte meget følelsespræget og måske knap så fornuft og faktapræget og og det synes jeg er

vigtigt budskab at vi skal passe på med bare at argumentere med følelser

hvad er det egentlig kvinfo står for kvinfo står for køn altså k for køn v for viden in for information og fo for forskning det er så et smart navn der associerer meget til kvinden eller kvinder men men kvinfo køn viden information og forskning det synes jeg

den opfordring jeg fik fra fru marianne jelved

for social mobilitet hvor mål nummer fem lige præcis handler

og ambitioner om ligesom

følge udviklingen det er klart at når man

at noget skal gå i en positiv og forbedret retning så må man også kunne måle på det men hvordan er det så med

ligestilling først ligestilling hvis det er fifty fifty mand kvinde for nogen er det måske vi har først opnået ligestilling i folketinget

det ikke i min optik det vil jeg gerne tillade mig

skal nok lade være med at forfalde til anekdoter om det at blive valgt til folketinget eller det at blive udpeget som minister men for mig er det vigtigt at vi værner om mulighedernes samfund at vi er meget meget konsekvente i forhold til at vide hvilket ansvar vi hver

som folkevalgte som ministre som lokalpolitikere

i det hele taget som aktive samfundsborgere et fælles ansvar for at skubbe på ligestilling og holde fast i debatten og i dialogen og

udfordringer der stadig væk er for ligestilling

det er måden at ændre normer det er måden at ændre kulturer og fastgroede opfattelser på så med de ord

forstå på ministeren at der er sket noget afgørende

var at der står at at der vil blive taget initiativ til at få udarbejdet en samlet vejledning til de relevante myndigheder

synes da det kunne være ganske spændende at få den at se

måske mange andre går og venter på hvornår kan vi forvente

tillod mig at være lidt

næste år og snakke om at nu skal der også snart

der behøver at tage alverdens tid at lave jeg ville sagtens kunne komme over til ministeriet og lave det på en eftermiddag

når man sender digital post til familier også

forældre på to adresser har den digitale løsning der skal til det er for mig at se et afgørende element i den vejledning i forhold til hvordan man skal agere når begge forældre

at sidde med i i skriveprocessen

naturligvis vil ligestillingsudvalget få den vejledning og

forskellige regeringer har forholdt sig til og og det

man deler intentionen om at lade

vi herinde fra folketingets side skal bestemme at det skal være den ene forælder der får de her penge udbetalt hvornår kan vi forvente

vi ved med det samme lidt gammeldags med at det

jeg kan sige at vores gode skatteminister rigtig gerne vil finde en løsning på det her

ikke været den der har banket ham mest i hovedet med opgaver jeg oplever

set at vores skatteminister har rigeligt for i

måske for samfundsøkonomien

det betyder ikke at han negligerer

er ligeglad med løsningen løsningen ligger bare ikke lige for

jeg ved der er folk i skatteministeriet der prøver at finde ud af teknikken i det men vi er der ikke endnu og lad mig bare sige jeg skal da gerne lige spørge

ingen tvivl om at det selvfølgelig vil have en indvirkning men der

være en gruppe af især indvandrerkvinder

diagnoser de passer deres aktivering men sjovt nok kommer de så alligevel

langt mere og at regeringen også kom med nogle initiativer jeg vil meget gerne være behjælpelig og der vil jeg bare høre om

ministeren for ligestilling også ville bidrage til sådan

det er afgørende vigtigt at langt flere mennesker i det danske samfund er en aktiv del af arbejdsmarkedet det er forudsætningen for at vi har et velfungerende velfærdssystem og et velfungerende velfærdssystem er jo mange ting men lige præcis når det kommer til mennesker som er syge som

med psykisk sygdom eller som kæmper med andre helbredsproblemer

er vigtigt at hjælpen er målrettet de mennesker

skal man jo ikke hvis man er for syg til at være på arbejdsmarkedet

så skal man måske i virkeligheden have kigget på sin sag igen

at vende bunken som som jo ligger i beskæftigelsesministerens

ressort har været en meget meget stor politisk prioritet her i forbindelse med satspuljeforhandlingerne det er

jeg venter mig meget af i forhold til

med de initiativer at få givet det jeg nærmest vil

lever under social kontrol og bliver fastholdt i hjemmet

så videre som er gode initiativer jeg var selv med til at forhandle dem så vil jeg bare lige sige

der stadig væk er en udfordring som vi er nødt til at

alle de indvandrerkvinder der lever under social kontrol kommer ud på arbejdsmarkedet

til jobcenteret har vi måske nogle muligheder for at kunne gøre endnu mere for at sikre at de bliver frigjort fra de der køkkener som de ellers bliver

talen men jo også i hele handlingsplanen for hvad vi gør her hvordan det er vi finder veje ind til rent faktisk at

skabe forandringer og netop skabe muligheder for at man som borger i det her land kan gøre brug af de frihedsrettigheder som

så bare lige en lille kommentar jeg ville være varsom med det der

med kødgryderne forstå mig ret i den henseende at at jeg stadig væk også tror på det frie valg altså man kan jo godt i en familie være enige om og nu taler

bemærk hvor mange gange jeg roser ministeren i dag nemlig at ligestilling

ikke er at vi er fifty fifty på alle områder ligestilling er ikke at vi skal have lige mange mænd og kvinder i alle grupper og positioner slet ikke

problemet kan man sige i dag er jo at de muligheder stadig væk

at lige løn for lige arbejde er det vi

skal stræbe efter men er ministeren ikke også enig i at der er en skæv værdisættelse i vores samfund

bliver værdisat skævt

at tillægge forskellige opgaver sådan

at der ikke var nogen kvindelige ministre på de tunge poster og så er det bare jeg siger undskyld mig er det at være sundhedsminister eller ligestillingsminister eller og socialminister ikke tunge poster ja jeg spørger bare og er det at være pædagog eller sygeplejerske

mekaniker ikke værdifulde jobs er det ikke betydningsfulde jobs det mener jeg sådan set og jeg har kæmpestor respekt for folk der står op hver evig eneste dag og går på arbejde

jeg det kan man for eksempel se

i forhold til de de ting man måske

arbejdsmarkedets parter har været meget fokuseret på at opnå af rettigheder

konstaterer i hvert fald med stor glæde

tror jeg i høj grad kan være medvirkende

på mange områder i danmark kræfthandlingsplaner er et rigtig godt eksempel på det

kræft og dermed også

opdage og gøre noget ved tidligere end vi

en handlingsplan imod vold

kunne man måske også skabe en større opmærksomhed som gjorde at man talte mere om det også mellem naboerne som hører hvad der sker inde på

skabe en bevægelse et fællesskab om

bare ikke er acceptabelt og at vi kan gøre noget ved det

national enhed mod vold i nære relationer hele den vidensformidling og og også

hvor der er pladser på kvindekrisecentre hvor der

på de mandepladser der er er for mig at se et ret vigtigt og betydningsfuldt element i den retning

i udbud lige nu og derfor bliver det

være den her nationale enhed

at være være udsat for vold i sin nære relation

at blive hjulpet ud af volden jeg er meget enig i at

så det er nogle af de ting vi har lært blandt andet ved at bruge satspuljemidlerne på at afprøve forskellige

forhåbentligvis

omkring os i samfundet som sådan

er rigtig mange der lukker øjnene for noget som de godt har mistanke om eller ved noget om og det

endnu værre så det er lige så meget

kan bygge det op på nogle andre måder som gør at det måske får større slagkraft fordi flere på en eller anden måde får øje på det og det bliver legalt

og og hele organisationen bryd tavsheden har sammen med ligestillingsministeren og

kriminalpræventive råd haft en en konkurrence blandt unge mennesker på uddannelsesstederne og jeg skal hilse

af deltagerne i kampagnen var vi nødt til at lave en helt særlig pris for

lave som tryksag som plakater til uddannelsessteder

ministeren talte også om at der på nogle områder var lidt

skyttegravsdebat men jeg vil lige kaste mig over noget af det hvor hvor vi er enige nemlig i forhold til ligestilling i ledelse og hvor

det er jo sådan som ministeren også ved at institut for menneskerettigheder har lavet en evaluering af den her lov der jo blev til under helle thorning schmidts regering og den lov er rigtig fin og meget rigtig er konklusionen problemet er bare at den ikke bliver fulgt

hveranden større dansk virksomhed lever ikke op til lovgivningen på området er det noget

var kvoter i bestyrelser og i ledelser og det er

det er derfor at vi sådan set lader den være og og evaluerer hvordan det går jeg er ikke enig i billedet af at virksomhederne ikke overholder lovgivningen i forhold til

men men jeg skal gerne vende tilbage til det i forhold til til påstanden om hvorvidt man ikke overholder loven fordi jeg mener at lovgivningen

jeg ved godt at der også har været flere røster i eu sammenhæng som

er det vigtigt at vi så finder ud af hvad vi har for et lovkompleks og hvordan vi vi gør det på en måde så det helt ærligt heller ikke overbelaster virksomheder i forhold til

vi oplever rent faktisk at virksomhederne er er ret fokuserede på

sammensætning altså hvilken leder er ikke optaget af at sætte det bedste hold hvilken bestyrelse er ikke optaget af at sætte det bedste hold

på ministerens ambitionsniveau i forhold til

billede af at det er en lukket klub hvor der sidder

så kan man sige hold da op nu

er lidt færre kvindelige ministre i den nuværende regering end der var

altså jeg håber og tror på at statsministeren sætter det bedste hold og fordeler opgaverne i forhold

når man

tage for givet det er noget vi skal arbejde for hver eneste dag så mener jeg at der

skal melde sig på banen eller hvordan hvad

i økonomiudvalgsmøder og i koordinationsudvalgsmøder

som i et koordinationsudvalg de to vigtigste regeringsudvalg overhovedet at enhver fagminister bærer sin sag ind ind og har den

det er ikke sådan at man lægger det uden for døren og løber væk og så håber på at der kommer en mand i et jakkesæt og kigger på det så det er altså fakta derfor kan jeg glæde salen med at jeg har brugt mange timer i økonomiudvalget i dag jeg kommer også til at bruget det igen i morgen og jeg kan nok garantere at det

hvad kvinfos opgaver går ud på for man kunne få det indtryk når man hører liberal alliances ordfører at det eneste de laver

sådan set er at propagandere for for kvoter

hvad jeg har har sagt her fordi